sager vil fremgå af folketingstidende DK

fra medlemmer af folketinget nikolaj villumsen

der i folketingets møde den ottende oktober to tusind og femten fik bevilget orlov har jeg modtaget meddelelse om at de ønsker at udskyde begyndelsestidspunktet for deres orlov til den seksogtyvende oktober to tusind og femten rasmus vestergaard madsen

og sisse marie welling der i mødet den ottende oktober to tusind og femten blev godkendt som midlertidige medlemmer i anledning af nikolaj villumsens og pia olsen dyhrs orlov er orienteret om at de først indtræder som midlertidige medlemmer fra den seksogtyvende oktober to tusind og femten

dansk folkepartis folketingsgruppe har meddelt mig at den har udpeget john harpøth som stedfortræder i natur og miljøklagenævnet for den resterende del af indeværende funktionsperiode i stedet for kaare graversen den pågældende er herefter valgt

den socialdemokratiske folketingsgruppe har meddelt mig at medlem af folketinget leif lahn jensen er udpeget som medlem af lønningsrådet for den resterende del af indeværende funktionsperiode i stedet for torben hansen og at medlem af folketinget pernille rosenkrantz theil er udpeget som stedfortræder i lønningsrådet i stedet for medlem af folketinget leif lahn jensen radikale venstres folketingsgruppe har meddelt mig at medlem af folketinget morten østergaard er udpeget som medlem af lønningsrådet i stedet for nadeem farooq og at medlem

er udpeget som stedfortræder i lønningsrådet i stedet for camilla hersom for den resterende del af indeværende funktionsperiode socialistisk folkepartis folketingsgruppe har meddelt mig at medlem af folketinget karsten hønge er udpeget som

medlem af lønningsrådet for den resterende del af indeværende funktionsperiode i stedet for eigil andersen venstres folketingsgruppe har meddelt mig at medlem af folketinget jacob jensen er udpeget som medlem af lønningsrådet for den resterende del af indeværende funktionsperiode i stedet for peter christensen og at medlemmer af folketinget torsten schack pedersen og søren gade er udpeget som stedfortrædere i lønningsrådet for den resterende del af funktionsperioden i stedet for kim andersen der er udtrådt af folketinget og medlem af folketinget kristian jensen der er udnævnt til udenrigsminister

betragter jeg tingets samtykke som givet

danmark ikke er et fristed

og politiet og anklagemyndigheden skal have bedre muligheder for at efterforske og sikre beviser tryghed for borgerne er og bliver en socialdemokratisk mærkesag

ikke ligegyldigt om et polititilhold for eksempel over for en voldelig ekskæreste også giver beskyttelse i de andre eu lande og det er helt afgørende for den kvinde eller mand

at den voldelige eksmand eller ekskæreste ikke møder

man er på charterferie i sydeuropa

selv har bestemt hvilke dele af eu samarbejdet om retlige og indre anliggender

danmark skal deltage i og hvilke dele danmark skal stå udenfor aftalepartierne har valgt to og tyve retsakter ud som det er vurderet

være en del af der er i aftalen enighed om at danmark fortsat ikke skal være en del af den lovgivning på asyl og indvandringsområdet som vi i dag står uden for

stopper

til det politisamarbejde som vi ved er omdrejningspunktet for daglige anholdelser og retsforfølgelser af kriminelle der er grund til at lytte når stærke organisationer som politiforbundet red barnet og reden og arbejdsgiverorganisationer og lønmodtagerorganisationer entydigt bakker op om såvel lovforslaget her som et ja den tredje december et ja betyder ja til fortsat kamp mod pædofile menneskehandlere traffickingbagmænd terrorister og usmagelige tyvebander og det er vigtigt for os socialdemokrater når vi ser på hvor mange gange politiet slår op i

politisamarbejdet er altså vigtigt at være en del af for dansk politi lige nu er der en sag

forsiden af drdk som handler om

tre tusind seks hundrede og seks og halvfems billeder er den pågældende tiltalt

hundrede og seksten videoer der kan henvises til børnemisbrug

som tiltalen lyder på det er oplysninger

i særdeleshed er blevet bekendt med fordi man har samarbejdet med hollandsk politi

registrerede europol i to tusind og fjorten tre hundrede og tredive sammenfald mellem mistænkte gerningsmænd og registreret optagelsesudstyr og politiet stod bag fem og tyve operationer i medlemslandene hvor børnemisbrugere og deres netværk blev optrevlet og bagmændene anholdt trygheden skal også gælde når det drejer sig om handel på tværs af europas grænser når en kunde eller en leverandør går konkurs i et andet eu land når regningen ikke bliver betalt eller når krav skal inddrives i alle tilfælde skal danske borgere have mindst lige så gode vilkår som i andre lande i europa og danske virksomheder skal sikres fair og lige konkurrencevilkår endelig vil

her styrke familiernes tryghed vi ved alle sammen at stadig flere danskere bliver gift og får børn på tværs af europas grænser

det også skilsmissesager hvor børn ender imellem to retssystemer det er ikke rimeligt over for børnene vi skal altid stå på deres side og derfor skal afgørelser om forældrerettigheder gælde i alle eu lande samtidig er det centralt at vi bliver en del af eu samarbejdet om børnebortførelser ikke for eus skyld men for børnenes skyld

mod social dumping at danmark tilslutter sig blandt andet

forordningen om de kollektive kampskridt hvis vi bliver en del af disse ordninger

det det lettere for medarbejderne at gøre krav på tilgodehavender for eksempel feriepenge pension og overtidsbetaling som et firma ikke vil betale selv om arbejdsretten siger at de skal

må jeg opfordre til at vi lægger de teoretiske debatter om eu teknikaliteter på hylden for en stund tiden er set med vores øjne ikke inde til politisk polemik eller konspiratoriske beskyldninger om

stå fast og sikre danskernes tryghed

det lovforslaget her i dag handler om samtidig noterer vi os at regeringen har oplyst

stille et ændringsforslag der adresserer spørgsmålet om en folkeafstemning hvis et flertal i folketinget på noget tidspunkt måtte ønske at

og således er svaret på hvorvidt det er sidste gang vi stemmer om de retlige anliggender altså også et

egentlig er det for eksempel en dansk tiltrædelse af den fælles omfordelingsmekanisme som er på tegnebrættet fra

kommissionens side vil det efter ordførerens opfattelse indebære en folkeafstemning hvis danmark skal tiltræde den

sige til ordføreren der vist glemte at høre min tale at

asylpolitik således er

som ordføreren henviser til

fem sjettedeles flertal her i folketinget

flertal i europaudvalget

det kan da godt være at der er mindre justeringer af

samfundet omkring os udvikler sig konstant og derfor kan

folketinget inden for de rammer som vi

mindre justeringer inden for det mandat der bliver givet

men efter

at gå ud og kradse de tredive million kroner ind som den danske fagbevægelse har til gode især i østeuropæiske lande i samme øjeblik som vi har tiltrådt retsforbeholdet eller er problemet at de fleste af disse virksomheder ikke findes at de ikke er registreret i hjemlandets registre

virksomhedens kapitalbeholdning og derfor ikke noget løntilgodehavende

inddrive hvis det forholder sig som jeg siger og det er jo hvad fagbevægelsen fortæller os så

dumping der desværre pågår kan det står alene

solid politisk debat herhjemme om hvordan vi sikrer os mod social dumping det

på byggepladserne det er derfor vi skal blive ved med at have initiativer som vedtages her i det danske folketing men faktum er altså at det det

forholde sig til virkeligheden og så må jeg lige spørge på en anden måde

vil begge veje og så skal vi

de krav som for eksempel udenlandske konkursbegærere rejser imod en dansk virksomhed

kan medføre at danske lønkrav

fordi det er nogle andre konkursregler der gælder i de andre lande

gælder de gensidigt men det er jo fagbevægelsens vurdering at det her samlet set vil styrke danske lønmodtagere og det synes jeg der

tilslutter os hvilket betyder

længere sigt at kunne bestemme

ser vi positivt på og der har vi altså valgt de her to og tyve retsakter ud som samlet set giver danskerne langt større tryghed og som

jeg har svaret på det to gange jeg gentager det gerne igen udlændingepolitik er ikke en del af det vi diskuterer i dag vi diskuterer

ikke en del af det vi diskuterer i dag

en diskussion der er omfattet af det her lovforslag

ændringsforslag

en decideret folkeafstemning

man ønsker at inddrage en fælles europæisk

ordføreren

der kan styrke danskernes tryghed

der er det her altså rigtig solide

det her med pædofilisagen jeg synes ikke at

men det jeg jo kan konstatere og som jeg også sagde i min tale er at alene hvad angår

mellem mistænkte gerningsmænd og registreret optagelsesudstyr og der var fem og tyve operationer

fru trine bramsen sagde nemlig at det var rigtig vigtigt for bekæmpelsen af social dumping at vi tiltrådte konkursforordningen jeg kunne godt tænke mig om

nemlig at det også kan medføre at danske lønkrav bliver rykket ned

ved en konkurs fordi

på gensidighed men når lo så entydigt

om at danmark bliver en del af af de ordninger som kan beskytte lønmodtagerne så synes jeg

men vi socialdemokrater mener

sikkerhed for at få deres løn udbetalt hvis firmaet går konkurs fordi andre landes regler vil komme til at gælde og skal anerkendes her i danmark kan fru trine bramsen

jamen så ser vi positivt på det det betyder

ikke går ind i samarbejdet og bidrager med nogle nogle

også eventuelt går på kompromis med nogle ting men lo vurderer altså samlet at det her er en markant styrkelse

uden at ordføreren begiver sig ud i alle mulige retoriske kneb for at slippe for at få den her diskussion jeg synes det er ringe så vil jeg sige at der også er et retorisk kneb i at sige

afskaffe det forbehold der ligger i tilvalgsordningen med hensyn til asylpolitikken

affære vi kom også ind i lissabontraktaten uden en afstemning og vi kan stå her om fire fem år hvor der så kan være

det er det der bekymrer os utrolig meget

ud og fortælle at det her er en mirakelkur imod alt og således også åbenbart imod social dumping jeg vil bare høre om efter en ophævelse af retsforbeholdet kan garantere mig

østeuropæiske chauffører køre rundt til tres kroner i timen på de danske landeveje så får vi simpelt

så dem der arbejder

i juletræer rundtomkring og kører på vejene

det kunne

krav om feriepenge og andre lønforhold at det

danske lønmodtagere

social dumping i danmark igen

da i den kamp opfordre dansk folkeparti

det var altså en anden regering der tog initiativer

det er jo hele forudsætningen for at man også kan give dem danske feriepenge

vikarbureau så er vikardirektivet vi skal ind og have fat i og det har mig bekendt ikke ret meget med

uden at det kan afprøves ved en dansk domstol synes ordføreren ikke det er et problem når vi ved at der er forskellige retstilstande rundtomkring i eu vi har for eksempel italien som har store problemer med korruption i retssystemet vi har rumænien som er blevet dømt mange gange ved den europæiske menneskerettighedsdomstol for manglende opfyldelse af retfærdig rettergang alene i to tusind og fjorten vi har ungarn som gentagne gange er blevet kritiseret af europarådet for politisk indblanding i domstolene vi har polen og grækenland som har haft tilfælde af tortur og nedværdigende behandling af indsatte og varetægtsfængslede er det ikke et problem at domstole i sådanne lande kan komme med afgørelser som har direkte indvirkning i danmark uden at danske domstole kan afprøve

eu lande der kan være forskellige regler om hvem der skal

typisk dårligere stillet i andre eu lande det er bare et faktum at der er utrolig stor

og spørger ordføreren er det så ikke et problem at andre landes domstole kan foretage afgørelser der har direkte virkning i danmark uden at danske domstole kan prøve det når der er så store

og vi skal ikke se den

en fælles europæisk lovgivning på det her område en fælles europæisk udvekslingsaftale så vi undgår at børnene kommer i klemme

aftalen

en forklaring på hvordan folketinget ved simpelt flertal kan overgive suverænitet

japartierne forsøger at få det til at se ud som om afstemningen alene handler om dansk medlemskab af europol men hvis afstemningen kun skulle handle om europol hvorfor har japartierne så ikke fremlagt en aftale om kun at benytte tilvalgsordningen til eus retsakt om europol sandheden er

gennemføre en afskaffelse af danskernes retsforbehold med lissabontraktatens ikrafttrædelse i december to tusind og ni blev hele eu samarbejdet som hovedregel overstatsligt så det har været klart for japartierne ganske længe at der ville komme en udfordring i forhold til europol skiftende regeringer

fordi man hellere ville af med retsforbeholdet men afstemningen den tredje december handler ikke om europol hvis danskerne stemmer nej den tredje december er der garanti for at

enten igennem en parallelaftale som vi vil anbefale eller hvis det mod forventning ikke skulle være muligt igennem en begrænset anvendelse af tilvalgsordningen til kun at tilvælge retsakten

uden først at høre befolkningen med andre

flertal i folketinget

i nitten to og halvfems

aftale ingen juridisk betydning har

for så vidt angår asyl og udlændingepolitikken og for så vidt angår ethvert nyt eu initiativ inden for det retslige område i øvrigt er der jo heller ikke fælles fodslag mellem japartierne om hvad tilvalgsordningen skal bruges til

partierne ønsker således tilsyneladende dansk tilslutning til en fælles eu asyl og udlændingepolitik allerede nu og indtil nu

om en folkeafstemning forud for tiltrædelse af en fælles eu asyl og udlændingepolitik er dansk tilslutning til en permanent omfordelingsmekanisme asylsøgere for eksempel at betragte som en tilslutning til en fælles eu asyl og udlændingepolitik når det er specielt interessant skyldes det jo at

kommissionen har valgt at sammenkæde fortsat deltagelse i dublinkonventionen med tilslutning til en sådan fælles omfordelingsmekanisme og da alle japartierne har fastslået at det er af afgørende betydning

at de samme partier vil benytte et ja den tredje december

mener at grænsekontrollen skal genindføres med et ja den tredje december får partierne bag aftalen

at nøglerne til den danske grænse blev deponeret da danmark i nitten seks og halvfems med virkning fra to tusind og et tilsluttede sig schengenaftalen i disse måneder rejser i tusindvis af udlændinge gennem danmark udlændinge som vi ikke aner om har ondt i sinde eller ej

at kontrollere vores egne grænser spørgsmålet er sådan set såre enkelt

også ganske sikker på at få rigtig meget mere eu for den detroniserede forsvarsminister har jo stillet danskerne en afstemning om afskaffelse af

og finansministeren en afstemning om tilslutning til euroen i tilfælde af et ja regeringen forstår simpelt hen ikke det umisforståelige budskab som danskerne leverede ved europaparlamentsvalget sidste år om at danskerne ønsker mindre eu

det sig bare om at komme tættere på den kerne i eu som vi andre jo ellers synes ser ud til at forvitre

i fremtiden skal være sikre på selv at kunne bestemme hvilke

genindføre grænsekontrollen så skal man stemme nej den tredje december og af samme årsag anbefaler dansk

synes at danmark skal være med i det fælles politisamarbejde

at regeringen lægger op til at det her kun handler om politisamarbejdet og

og hvis ordføreren havde fulgt lidt med

er det her behov men man har ikke gjort noget man har siddet på hænderne

til at gennemføre et opgør med retsforbeholdet

fordi man forsøger at tage danskerne som gidsler i en debat som man

afsluttet hvis man ønskede at være medlem af europol

efter hvad er det for en eller flere af de to og tyve retsakter som jeg antager at ordføreren kender inden ordføreren stiller sig op og argumenterer imod dem som dansk folkeparti ikke kan tilslutte sig

at man skulle sige nej for det er jo fuldstændig klassisk

anbefaler at

vi skal være tættere på den her forvitrende kerne i eu

det lo siger er rigtigt og andre gange mener man at det er forkert

anbefaling der er kommet fra

nu er det jo sådan at danmark rent faktisk er medlem af eu så mon ikke det kan gå endnu hurtigere endda

tekniske forhandlinger om at etablere en parallelaftale om europol

meget i dansk folkepartis argumentation man

regne med at partierne bagefter ikke vil snyde os med i asylsamarbejdet

fordi de i høj grad er bange for dansk folkeparti der sker ikke noget som helst på det område det kan

har haft den indflydelse på andre partier her i folketinget at der der ikke sker noget som helst på det område

det er sådan at vi mener at det er afgørende at danmark

en parallelaftale hvad vi håber eller i form af at vi anvender tilvalgsordningen

at s og v jo i den grad holder hinanden i skak på det her område

langt langt stærkere værn imod at vi skal med i noget som helst end en folkeafstemning vil være men det er så en

faktum er at statsministeren på det møde den treogtyvende september i europaudvalget åbnede muligheden for

ordføreren sige at man er modstander af alt undtagen europol

betingelser for hvornår man kan afgive suverænitet og at der normalt skal være fem sjettedeles flertal herfor eller en folkeafstemning men det er jo det man i virkeligheden fra japartiernes side blæser højt og

til et tilfældigt folketingsflertal sådan synes jeg da man skal være utrolig varsom med at begive sig ud i

ligesådan

efter min bedste mening argument nok til at afgive suverænitet til eu

hørt at vi er imod

men det kan man sagtens gøre på andre måder og det er så

men vi er imod de en og tyve andre men tak for det klare

jeg har forstået statsministeren og det synes jeg

sådan set er fint det jeg så måske har lidt svært ved

den her såkaldte tilvalgsordning altså en afskaffelse af retsforbeholdet betyder jo at et flertal i folketinget for fremtiden kan afgive mere og mere magt på nye områder til eu

de kan tages tilbage og uden at den danske befolkning bliver hørt igen hvorfor er det så vigtigt at få en folkeafstemning på udlændingeområdet hvorfor ikke også love den danske befolkning at hvis der

vil man have en folkeafstemning hvorfor

folkeafstemninger ikke kan udstrækkes til andre gældende områder andet end at folkeafstemninger

to hvorfor ikke udstrække demokratiet til for eksempel

tilvalgsordningen eller tilslutter vi os delvis tilvalgsordningen

eller tilslutter vi os ikke fuldt og helt tilvalgsordningen det synes jeg ordføreren skylder

gentagne gange er kommet frem med

vi har set hvordan eu domstolen i waxholmdommen er gået ind og har forbudt strejker jeg er meget bekymret for strejkeretten var det en mulighed at

to og tyve konkrete retsakter

bliver der også indført gensidig anerkendelse

over for den socialdemokratiske ordfører

at andre eu landes domstole

forskellige regler inden

fælles forældremyndighed i rumænien hvor stort ægtefællebidrag tilkendes normalt i polen kan man have en medmor i litauen altså en situation hvor to kvinder

hvis det er sådan

eksempel ikke anerkender at to kvinder kan have fælles forældremyndighed

et problem hvis der kommer en dom om fælles forældremyndighed i et af de lande

er det ikke i andre lande der er det sådan at fædrene typisk står dårligere synes ordføreren

lovforslaget hvorfor er den kun vedlagt som en løs politisk aftale mellem nogle partier

partiformand siger at aftalen holder indtil solen brænder ud hvorimod herre lykketoft siger

det er da virkelig at

er fælles anliggender bliver sendt til bruxelles

at færøerne og grønland overtager overtager alle de sagsområder som

sender til bruxelles og så glider rigsfællesskabet

hvis regeringen får sin vilje

retsforbeholdet ikke omdannet det er væk helt væk i nitten

nej til det eu begejstrede flertal i folketinget

etablering af en eu stat med en fælles mønt et fælles militær en fælles retspolitik og et fælles statsborgerskab og hvis de andre lande alligevel gik videre ønskede

de sikrede befolkningen mod at politikerne på disse områder

uden at det blev godkendt

hvis retsforbeholdet ophæves den tredje december

men alene et flertal på christiansborg betyder det noget særligt handler det ikke bare om europol og så nogle tekniske detaljer som umiddelbart kan lyde meget tilforladeligt og til det lyder enhedslistens svar

beslutte overvågning af danske borgere eller ransagning i danske hjem

og for gennemskueligheden

at underlægge danmark to og tyve aktuelle retsakter

og det er som bekendt relativt længe

eu bestemmelser vedrørende retspolitikken

uden at disse politikere nogen sinde igen behøver at spørge befolkningen ved en folkeafstemning hvilke konsekvenser vil det få

eus overnationale retspolitik kan omfatte alt lige fra

hvor meget vi straffer hvordan vi straffer familieret børnesager arveret

i den enkelte borgers hverdag men én ting er hævet over enhver tvivl at afskaffe retsforbeholdet

et lille flertal her i folketinget

man vil men hvis det bliver gennemført og det viser sig at gå

og så kan vi lave beslutningen om igen

på et tidspunkt bliver en eu lov om en lavere kriminel lavalder som et flertal i det danske folketing tilslutter sig med stemmetallet halvfems mod ni og firs

som den har lyst til og samtlige folketingsmedlemmer

det ændrer bare intet for når det først er vedtaget står eu lov over dansk lov regeringen ønsker befolkningens retsforbehold afskaffet

og lykkes det for dem så kan det aldrig nogen sinde gøres om igen

en historisk afgørelse som den danske befolkning står over for

at enhedslisten ikke er bevidste om hvordan kriminalitet i højere grad bliver grænseoverskridende bliver international det burde enhedslisten som parti

så må sige forstå og agere efter

søndergaard så ikke enig i at det er nødvendigt med internationalt samarbejde om grænseoverskridende kriminalitet

som vi skal tage stilling til det såkaldte tilholdsdirektiv en dansk kvinde

tæsk af sin kæreste kæresten får et tilhold af politiet kvinden vil godt en tur til tyskland men kan ikke tage det med sig

tab af suverænitet at hun

tage det her tilhold med sig til tyskland i stedet for igen at skulle søge om

spørgsmål skal jeg sige der er en del af de retsakter her som vi meget gerne vil tilslutte os på et mellemstatsligt niveau og hvorfor vil vi gerne tilslutte os dem på et mellemstatsligt niveau

men vi ved ikke hvad vi tilslutter os når vi går med i eus overnationale retspolitik

så

ikke en fordel for den danske kvinde

her tilhold med sig til tyskland for at kunne blive beskyttet

og hvis eu ikke vil være med til det

holger k nielsen nævnte før med den grænseoverskridende kriminalitet den grænseoverskridende kriminalitet kan jo ikke bekæmpes

eus grænser selvfølgelig skal der være et internationalt politisamarbejde også ud over eus grænser men det skal kontrolleres af befolkningerne og deres

med den danske retsundtagelse gennem deres tilslutning til lissabontraktaten og vel at mærke en tilslutning som skete uden en folkeafstemning

altså udenrigsministerens parti det socialdemokratiske parti herre holger k nielsens parti alle de partier

medansvar for at vi står i det her men ikke alene det

ladet fem seks år passere lissabontraktaten trådte jo i kraft i november to tusind og ni

nu havde set hvilket problem de havde skabt for sig selv ud i fremtiden gik i gang med at løse det problem

men intet er sket på det område før nu

hvis man har en idé om at eu ønsker

selvfølgelig lave en aftale med danmark der går ud på at

har med andre lande uden for eu

ikke vil det skal vi virkelig overveje

på de områder der vedrører danmark og jeg har stillet

hvorvidt der er en mulighed for at gå en anden vej

men det korte af det lange er at hvis der er en vilje til at lave en løsning

hurtigt det har eu i hvert fald vist på en række

en venstrefløjsfraktion som ønskede at have et samarbejde med enhedslisten er det så ikke nemmere at de er med i enhedslisten frem for at man sidder og laver særaftaler om samarbejde

kan man ikke også sige det samme her nemlig at det nok er nemmere at være med i et samarbejde

at skulle lave to og tyve forskellige parallelaftaler

gammeldags konservative typer som synes at spørgsmål om demokrati og retssikkerhed og gennemskuelighed faktisk er ret afgørende og hvis det nogle gange betyder at nogle ting ikke kan gå

så er det en pris man skal være villig

at man ikke har direkte adgang til at søge i eus informationsdatabase

dansk politi ikke få adgang til information ved selv at søge i databasen i

om at få lov til at søge i databasen det betyder at

nogle få tusinde gange på en år altså fem og tredive gange mindre

antallet af pædofile og antallet af kriminelle og antallet af menneskesmuglere er fem og tredive gange større i norge end det er i danmark

blandt andet i de tilfælde hvor det kan styrke retssikkerheden på tværs af grænserne for almindelige danskere for virksomhederne og for rejsende arbejdstagere vi står for eksempel ikke i vejen for en fortsat dansk deltagelse

er skulle være en reel europæisk modstand mod at finde en fælles forståelse der sikrer effektiv grænseoverskridende kriminalitetsbekæmpelse

at tyskerne for eksempel i ramme alvor

min fantasi bare ikke til japartiernes

så er vi ikke imod det men afstemningstemaet skal være

at de stemmer om noget andet end de rent faktisk gør demokratisk er det faktisk ikke helt inden for skiven

i selve lovforslagets navn idet ordet omdannelse ikke klart udtrykker

ophævelse af retsforbeholdet

et interview med altinget han udtaler nemlig

et marginalt europaudvalgsflertal fra sag til sag korrekt vil vælge hvornår det er hensigtsmæssigt at afgive dansk suverænitet og hvornår det ikke er

altså ikke for sådan en tillid når man fjerner borgernes mulighed for at sige fra over for europæisk lovgivning risikerer man at ende med nogle løsninger som danskerne ikke

end et stort flertal af folketingets medlemmer anbefalede

hans partis ordfører senere statsminister anders fogh rasmussen at

forudse hvor stor omkostningen bliver ved et nej

tvivl

en fastholdelse af euroforbeholdet sparede landet for hæftelser på cirka tre hundrede og otte og tredive

i de

barske realiteter end til skræmmende

at bordet fanger hvis vi først afgiver suverænitet

omgøres af folket eller af skiftende folketingsflertal det er en realitet

de efter et eventuelt ja den tredje december

at dansk retspolitik flyttes

svært gennemskuelige beslutningsveje det er ingen tjent med

liberal alliance vil ikke stå i vejen for fortsat dansk deltagelse i europol

i henhold til grundloven om for eksempel fem

folketinget eller en

den politiske aftale som ligger bag det her lovforslag og det er jo at aftalepartierne skal være enige det vil sige at hvert af aftalepartierne har en vetoret

til om vi skal sige ja eller nej

uden videre med et lille flertal tilfældigvis kan overgive

at man fundamentalt ved den her afstemning ændrer proceduren for afgivelse af suverænitet på danmarks vegne fra i dag hvor man har

enten skal man

spørge befolkningen om det den procedure det

for en procedure hvor man med et stort eller lille flertal i europaudvalget

og da baserede man meget debatten på et responsum fra fra max sørensen en meget

der skulle være vedtagelser i eu

udvalget så vi ligesom får de ting fuldstændig

i tvivl om at det statsretlige og spørgsmålet

man altså styr på i det her lovforslag men hvis liberal alliance er i

hvis man stemmer ja den tredje december at man så tager det skridt at man går fra en situation hvor det

flertal blandt befolkningen at afgive suverænitet på danmarks vegne at man går fra den tilstand

hvor man kan sidde i europaudvalget og under en udvalgsbehandling afgive suverænitet

er det meget meget sjældent man hører et nej til et mandat næsten uanset hvad der bliver

og folketingets side har oplevet aftaler forlig

i befolkningen mente om en sag det så vi jo senest ved folkeafstemningen om tilslutning til

jeg i mit arbejde i europaudvalget har oplevet at aftaler

blev så små at det overhovedet ikke nogen relevans havde at den aftale eksisterede og så ville jeg da være meget meget ærgerlig over at retsforbeholdet var

mig bekendt er det sådan at man har et mandat så længe man har det og

fortsætter med at være statsminister i ganske mange år men at han fortsætter med at være det indtil solen brænder ud har jeg dog mine tvivl om uden at jeg sådan er ekspert udi astrofysik eller hvad

pointerer at de garantier og løfter som jo helt sikkert præger den her debat

den er så uperfekt at vi har valgt at takke nej til at sidde med i forligskredsen når vi har fravalgt at sidde med i forligskredsen skyldes det især to ting den første handler om borgerinddragelse og gennemsigtighed som er helt afgørende for alternativet uanset om vi taler om nedlæggelse af irakkommissionen salg af dong eller retsforbehold

er det afgørende derfor er vi utilfredse med at forligskredsen i fremtiden selv kan bestemme hvilke retsakter danmark skal tiltræde eller ikke tiltræde

eller befolkningen på grund af det her gensidige veto man har lavet at forligskredsen

synes vi hverken er gennemsigtigt eller demokratisk det synes vi tværtimod er problematisk og kritisabelt og det ønsker vi at problematisere det andet og nok vigtigste forhold er at forligskredsen har besluttet at holde retsakten om en fælles flygtninge og asylpolitik ude af folkeafstemningen og det er vi mildest talt uenige i ikke mindst når vi tænker på at vi står midt i den største humanitære krise siden anden verdenskrig og at behovet for en fælles europæisk løsning er helt afgørende for at løse situationen vi taler om problemer uden pas og de problemer skal løses i fællesskab og her mener vi at eu er en oplagt ramme derudover er vi uforstående over for at man har valgt at undlade asyl og flygtningespørgsmålet

befolkningen men det kommer vi til at vende tilbage til senere når beslutningsforslaget fra alternativet skal behandles her i salen når vi så alligevel anbefaler et ja til den her tilvalgsordning skyldes det at vi mener at det trods alt er bedst

vi mener at ved at erstatte retsforbeholdet med den foreslåede tilvalgsordning

i det mindste med ind i samarbejdet og med til at præge det i en retning som vi

men igen vi mener altså ligesom mange organisationer at den bedste måde er ved at træde fuldt ind i det her politisamarbejde netop fordi vi så også kan præge udviklingen af det og ikke bare tilslutte os en eventuel parallelaftale efter de andre lande er blevet enige om det så derfor skal jeg meddele at alternativet støtter lovforslaget men vi ønsker at betone vores ja men position og det er fordi vi gerne vil udtrykke utilfredshed med beslutningsprocessen

anerkender medmødre og medmødres rettigheder og ikke mindst børns rettigheder i forhold til deres medmødre i italien

jeg spørger jo selvfølgelig fordi jeg

rigtige retning hvis vi skal lave parallelaftaler om de her ting

vi sidde og vente på at de andre har besluttet tingene og så kan vi komme og sige må vi gerne være med vi vil gerne være med inde i samarbejdet

kan ændre nogle af de ting for jeg kunne forestille mig at jeg ikke er lige begejstret for alle de forskellige love i de forskellige lande som fru pernille skipper

præge dem alle sammen med vores dejlige politik det kan man jo kun håbe

af den grund jeg spurgte fordi i de retsakter som vi tilvælger og som

skuffet her når ordføreren så klart taler om vigtigheden af borgerinddragelse men så er er to ting jeg ikke forstår den ene ting jeg ikke forstår er at hvis vi stemmer ja den tredje december som alternativet opfordrer til

men massiv overgivelse af suverænitet til eu

flere folkeafstemninger er det

til afstemning det gør man ikke nu omdanner man

de her fem partier har givet hinanden håndslag på at de skal bestemme hvad der fremover skal skal overgives på den ene og på den anden måde men vi har altså set

der også gør at man måske godt kunne overtale de her partier gennem forhandlinger og politisk arbejde til eksempelvis at lave vejledende folkeafstemninger

nogle af de her ting så så det er da min forhåbning det er også derfor vi går ind i det her det er fordi vi tror på vi kan være med til at

man vil med det samme her og nu forhindre at der nogen sinde igen på retsområdet

at det er eu domstolen der skal fortolke

at vi sætter retsforbeholdet hvis man gjorde det til afstemning og så kan borgerne jo sige om de ønsker at være med eller ikke være med vi mener at et samarbejde på det her område giver mening fordi det handler om grænseoverskridende ting og det er nu engang noget vi mener vi

at det nytter noget at stå og ville gøre det hver især eller gennem bilaterale

at det der har interesse for landene

det handler om grænseoverskridende kriminalitet ikke interessant for nogen lande at eu går ind og bestemmer hvad der sker nationalt det er de grænseoverskridende ting

vi må trække på skuldrene af og sige okay men det gør jo ikke at det er blevet til eu ret

musketered på at man skal være enige i den her fempartigruppe det er vi kritiske over for det synes vi ikke er godt vi synes at hvis man laver en tilvalgsordning

i folketinget og så kalder man det tilvalgsordning jeg ved ikke hvor meget tilvalgsordning der reelt er i det det betyder at man fjerner en del af demokratiet fra befolkningen de har ikke den ret til at stemme næste gang de to og tyve

eu og alle kommende retsakter skal besluttes her selv om der

befolkningen den tredje december vælger

eu

allerede nu med andre partier rundtomkring i europa taler med dem prøver at finde ud af gode måder

samarbejdet i den retning som vi ønsker og og så har jeg altså stor tiltro

til det samarbejdende folkestyre her i danmark ja der er lavet en lille gruppe her af fem partier som som har givet hinanden vetoret og der må vi jo arbejde på at de får lyst til at åbne op og give indflydelse til andre partier også og det tror jeg nu engang på

det godt være at jeg siger halleluja og sidder i rundkreds nogle gange men det er altså min tiltro til det her folkestyre

går ud over det enkelte lands grænser og

velkendt at politiet støtter sig til europol i bekæmpelsen af grænseoverskridende kriminalitet herunder pædofili andre grimme ting

at et europæisk samarbejde er svaret på kriminalitet over grænsen

vi ønsker en tilvalgsordning vi er tilfredse med dermed at undgå at danmark glider ud af europol

debatten i dag synes jeg at folk som støtter at vi skal stemme imod det der ligger foran os skylder nogle grundigere forklaringer på hvordan vi så

forbindelse til europol det er min klare forventning at de parallelaftaler der snakkes om som om de bare trækkes i en automat

vi risikerer i en periode at stå uden for europol hvilket jeg ikke synes er noget særlig tillokkende scenarie vi vi accepterer at det vi skal stemme om nu ikke omfatter en afstemning om en fælles asylpolitik og vi

ændringsforslag vedrørende proceduren for

store tilhængere af det europæiske samarbejde vi er glade for at kommer frem til en afstemning

er meget velfunderet og ser store fordele

rullet en

øget indflydelse på en fælles europæisk politik på de områder vi nu står

synes ærlig talt at det er at balancere en meget seriøs ting i den ene vægtskål med en meget meget flygtig skrækfantasi i den

folketinget bestemme over ting der har retsvirkning i danmark nej det er ikke skrækkeligt at folketinget bestemmer i danmark

angsten for suverænitetsudflytning at det

den radikale ordfører talte for en folkeafstemning der slet

asyl og indvandring

at aftalepartierne ikke vil støtte tilvalg af retsakter vedrørende

som danmark i dag står udenfor

og halvfjerds og ni og halvfjerds det drejer sig om asyl og indvandringspolitik ja det har vi accepteret for at få den afstemning vi har fået nu for så vidt angår det om grundloven

et enkelt medlem af venstre eller et enkelt medlem af det konservative folkeparti

til for at danne et flertal i folketinget så lang tid

som er et centralt værktøj til at forhindre grænseoverskridende kriminalitet og som er meget brugt af det danske politi til at sikre vores alle sammens tryghed og sikkerhed alternativet er en usikker og farlig kurs derude

danske interesser

interesser at vi går ind i den her aftale og at fremstille det

fravalg af en række retsakter blandt andet offerdirektivet retshjælpsdirektivet direktivet om ret til tolke og oversættelsesbistand i straffesager og så videre

hører med hvis man skal snakke om at vi skal have systemet til at fungere det er også ting som

både advokatsamfundet og institut for menneskerettigheder har kritiseret ikke er med hvis man skal have

de har accepteret at de her ikke skulle med i pakken

det er selvfølgelig en helt valid diskussion

er vi interesseret i at blive i europol så danmark dermed

deltage i politisamarbejdet og er vi interesseret i de to og tyve retsakter ja eller nej

retsforbeholdet jeg husker flere debatter med

skamrost i de der debatter det virker helt påfaldende at de radikale så siger det vi allerhelst vil fravælger

kommer herre christian juhl og enhedslisten og siger at jamen der er alt mulig andet man også kunne det er bare ikke det vi skal ud og stemme om når vi går til urnerne den tredje december det må jeg sige

at danmark skal sidde med ved bordet og få indflydelse hvis man sådan kigger på de syv og tyve lande vi sidder ved bordet med

at få ordføreren til at bekræfte at det ikke kun er danmark der bestemmer ved det bord men

de har lige så meget krav på indflydelse og resultaterne vil også komme til at gælde i danmark

hvordan tror radikale

for den fremtidige lovgivning er når man kigger på at lande som polen irland og malta har forbud mod abort at det kun er et

tilladt ægteskaber af samme køn og at vi har lande som for eksempel litauen der har forbud mod såkaldt homoseksuel propaganda

jeg også at det er i den dialog og i det samarbejde der er at vi faktisk kan flytte noget og flytte nogle af de andre vi snakker med

og de en og tyve øvrige retsakter og der tror jeg at hvis der er et egentligt politisk spørgsmål neden under

jeg kan kun sige at det forhold at vi deles om magt at vi samarbejder opfatter jeg som en god

når det kommer til abort homoseksuelle ægteskaber

fra domstole i de lande og deres afgørelser vil kunne

betydning for danske borgere

og det vil jeg gøre med udgangspunkt i

at det europæiske mandat ved klimaforhandlingerne er langt mere progressivt end de mindst progressive lande i eu men ikke lige så progressivt som de mest progressive

samlet set er lykkedes os at trække de mindst progressive lande i den rigtige retning

det giver grænseoverskridende udfordringer og det kræver også grænseoverskridende løsninger på de udfordringer og det er grundlæggende hvad

det at danmark risikerer at ryge ud af europol hvis vi ikke stemmer ja ved

jeg alle er enige om at det er det centrale alle er også enige om at det vil være meget skidt

nejsiden har lovet at der kommer en særskilt afstemning hvis det bliver et nej fordi man alligevel ikke vil risikere at vi ryger ud

har kørt på og som er påstanden fra nejsiden

er at vi kan få en parallelaftale

det er lige så godt som at komme direkte med

vi vil gøre hvis vi siger ja ved folkeafstemningen men dertil er at sige at det er usikkert

kan få den parallelaftale

det er en omvej at gå hvorfor skal vi gå den omvej når vi kan komme direkte med ved at vi stemmer ja

og andre lande i eu at træffe afgørelse om om vi kan være med i europol eller ej i stedet for at folketinget gør det eller at

er det ikke mere demokratisk at vi selv træffer den beslutning frem for at det skal lægges i hænderne

kommissionen og andre eu lande jo det synes jeg det

med i europol men hvis man stemmer ja

skidt vi får med det har vi forsøgt at få svar på her tidligere i dag

været næsten umuligt at få klare svar på det er det tilholdsdirektivet

en kvinde der får tæsk af sin kæreste kan tage

at man får nemmere ved at inddrage gæld i virksomheder der er i udlandet er det bedre muligheder for at bekæmpe menneskehandel og kvindehandel

at man kan sikre børn bedre ved

jeg har svært ved at se hvor det negative ligger

simpelt hen svært ved at se det og synes ikke at den argumentation som nejsiden kommer med

hænger sammen den er helt helt uholdbar

at vi kan ske på længere sigt

de siger så meget og gør noget andet jeg er enig i at japartier historisk ikke har ruttet med sandheden før folkeafstemninger det kan jeg garantere for jeg

at man har bundet hinanden ind i en meget meget stærk politisk aftale det

ophæve undtagelserne uden folkeafstemning

have gjort men de gjorde det

en af de stærkeste politiske aftaler vi har set i dansk politik

politikere her i folketinget

hvis man kommer på glatis

så vanker der

jeg garantere for

her frygt for at man bare vil løbe fra det her er totalt ubegrundet af den eneste grund at regeringen og de ledende magtpolitikere er angste for reaktionerne

de der mere langsigtede såkaldt negative konsekvenser jeg mener simpelt hen

at der er kæmpestore fordele ved at vi stemmer ja

socialistisk folkeparti tiltræde

var politik og det er det her jo også

det jo helt uholdbart at man går ud i en stor juridisk øvelse omkring omkring de her ting der er lavet en politisk aftale og den er så stærk som noget kan være

det at venstre og socialdemokratiet

i det her de er hundeangste for

men den faktiske sandhed

jernindustrien er at

stadig væk måtte fortsætte med at sælge snus

men det her vil jo rent juridisk i mine øjne

at et flertal i folketinget til enhver tid kan ændre eller kan tilvælge nogle retsdirektiver og nogle

som jeg sagde før er mening alt for stærk i forhold til asylpolitik men den er uendelig stærk og det skyldes i høj grad dansk folkeparti de står dér og og vipper venstre med

i to tusind og otte hvor sf begyndte at ændre holdning på det her område sagde herre holger k nielsens efterfølger herre villy søvndal at det skyldtes

at det har været dybt ubehageligt at stå sammen med den yderste europæiske højrefløj vi har aldrig villet nationalismen men er blevet koblet på en nationalistisk argumentation det flyttede også mig selv at jeg ville ud af det selskab

at agitere

eller andre partier som tilhørte den yderste europæiske højrefløj

men det er ikke det eneste det afgørende substantielle er

på det her tidspunkt

hvis man så på maastrichttraktaten som vi havde sagt nej til var der på det retspolitiske

fælles retssystemer og så videre hele vejen igennem

er jo ikke det der er tilfældet der er tale om et pragmatisk samarbejde om grænseoverskridende problemer og i det omfang det bliver mere end det

kan vælge til hvad vi vil være med i

mindre reaktionær end den politik som barack obama som jeg forstår er en vis fornøjelse ved at

hvordan man trods alt er blevet integreret i en europæisk økonomi

har det egentlig været en succes men det er da rigtigt nok at der har

det ligner ikke sf altså vi var jo fælles i to og halvfems da parolen var holger og konen siger

nej til unionen det var ikke bare nej til dele af unionen

er der slet ingen principper i sf mere er det sådan at når tingene ændres

må man også tilpasse sig lige så langsomt jeg mener

afleverer man jo ting som som man har foræret befolkningen holger k nielsen har været

forære befolkningen en garanti for at den får lov til at stemme hvis vi afgiver suverænitet

og vi havde en plan for hvad der skulle ske hvis det

ikke turde stå ved efter folkeafstemningen vi gik ind og kæmpede det igennem

tre og halvfems hvem var imod det var enhedslisten

sagt at meget fornuftigt at vi fik de her undtagelser så

set er kommet gennem tyrkiet går herre holger k nielsen også ind for gensidig anerkendelse

anerkende en hvilken som helst dom rundtomkring i verden

jeg forstår simpelt hen ikke sammenhængen mellem på den ene side at man godt vil bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet

de fleste vil og så på den anden side herre holger k nielsens konklusion nemlig at derfor skal vi også lave gensidig anerkendelse hvor vi bliver nødt til at acceptere en masse som

domme og afgørelser fra bulgarien og rumænien der

for efterforskning at politiet får bedre muligheder for at arbejde sammen og det gør de hvis vi siger ja ved folkeafstemningen og også at der

bliver mulighed for at komme efter de banditter der forsøger at snyde

flytte til et andet land

at der er mennesker der spekulerer i at der er forskellige retssystemer i de forskellige lande at

godkendes af en dansk domstol

at der er den sammenhæng mellem det at der er kriminalitet hen over grænserne og så på den anden side det at man skal

er at man på en række forskellige områder på efterforskningsområdet for politisamarbejdet på domstolsområdet får et tættere samarbejde

smidigt samarbejde for netop bedre at kunne bekæmpe grænseoverskridende

partier har delt i stort set

at afskaffer vi retsforbeholdet

kunne træffe afgørelser om ransagninger og beslaglæggelser i danmark skilsmisser underholdspligt forældremyndighed og lønkrav ved konkurser alle de

mener vi skal have harmoniseret

kunne håndtere at der er mennesker der spekulerer i at udnytte de forskelligheder

mere effektiv efterforskning og et mere effektivt politi

der i højere grad kan fungere så man får fat på de banditter

kan man jo altid diskutere om der er

håndteres anderledes

set meget godt tilfredse med den måde

og vi er helt overbeviste om at det vil give en styrkelse af mulighederne for at komme den grænseoverskridende kriminalitet til livs uden at det går ud

europæiske menneskerettighedsdomstol for

andre lande

smule der tror herre holger k nielsen virkelig på at det pludselig bliver bedre og at retssikkerheden pludselig bliver

samtidig fastholder retssikkerhedsgarantier

her vil forbedre retssikkerheden det har vi da ikke sagt det vi har sagt er at man

banditter der spekulerer i de forskellige retssystemer uden at

ved den kommende folkeafstemning og til lovforslaget her for jeg ønsker ikke at eu skal bestemme mere over danmark som sådan

at modstanderne er talrige og jeg har al respekt for den patriotisme og ønske om selvstændighed for danmark som ligger bag det for de fleste menneskers

når jeg så har læst konkret hvad det er det her lovforslag går ud på og hvad det er vi skal til folkeafstemning om den tredje december så har jeg haft meget svært ved at se hvad det var jeg skulle være imod for det vi stemmer om er entydigt til fordel for danskerne det er europol og så er det en række harmløse retsakter som er til gavn for danskerne

styrker danskernes rettigheder det vigtigste er selvfølgelig at

fortsat skal være med i europol det europæiske politisamarbejde så det danske politi kan få informationer om udenlandske kriminelle indsamlet af andre europæiske landes politi vi er med i europol i dag men ryger ud på grund af en traktatændring hvis ikke vi tilvælger europol ved folkeafstemningen og med lovforslaget

to og tyve andre retsakter som vi har valgt at tage med i folkeafstemningen og det er som sagt ret harmløse retsakter det

dansk kvindes voldelige ekskæreste ved en dansk domstol er blevet idømt et tilhold så gælder tilholdet også i resten af eu så hvis kvinden flytter til

nogle kan mene at det skulle være en dårlig idé og mene at det er forkert af os at tage det med i aftalen og i folkeafstemningen det er altså til entydig fordel for danskerne måske lige bortset fra de kriminelle

det er de andre retsakter også eksempelvis

virksomheder kan få inddrevet krav de måtte have fra udenlandske virksomheder eller at der bliver strenge straffe for menneskehandel i hele eu

nogle retsakter som selv jeg som euroskeptiker

jeg har svært ved at forstå man kan være imod og modstanderne indgår jo heller ikke i en konkret debat om de retsakter som afstemningen handler om

at få modstanderne til at svare på hvad det er de har imod de konkrete retsakter som vi skal

selvfølgelig bare kan lave nogle parallelaftaler i stedet for men vi har ikke hørt nogen konkret gå ind med en kritik af de retsakter

det er jo fordi

sin modstand i i stedet

det særlig forsøges at gøre afstemningen til et spørgsmål om udlændingepolitik

garantere at ved den kommende afstemning her stemmer vi ikke om at lade eu bestemme vores asyl og udlændingepolitik tværtimod står det jo eksplicit i afstemningsgrundlaget at asyl og udlændingepolitik ikke jeg gentager ikke ændres og ikke

lave parallelaftaler på alle områder

to og tyve retsakter plus europol der kan vi bare lave en parallelaftale

ikke særlig meget belæg for når man kigger på hvor besværligt det tidligere har været at få lavet parallelaftaler

også logisk at ønsker man at være med i et samarbejde

nemmest at tilslutte sig samarbejdet

er da også velkommen til at være med til festerne i det konservative folkeparti

parallelaftale hvor man får lov til at komme men det er da nemmere hvis man

er det da nemmest at tilslutte sig dem selvfølgelig kan det da godt lade sig gøre at lave en hel masse parallelaftaler

bare kan tilslutte sig retsakterne

at man stemmer ja til lovforslaget og og selvfølgelig

om herre rasmus jarlov er bekendt med

om at en person som har fået tilhold mod at opsøge for eksempel en ekshustru skal have at vide når ekshustruen flytter til et andet land at vedkommende altså er flyttet til

er at vide at vedkommende som har tævet sin ægtefælle

altså finde hende i tyskland eller østrig eller hvor ved jeg

december og det vil sige at vi skal sige ja eller nej til noget vi ikke ved hvad bliver til

rasmus jarlov så at eu er interesseret i at der er et helle her og ikke have en aftale

er interesseret i at danmark bliver et helle for kriminelle og jeg går ud fra at der med spørgsmålet

at man så må antage at landene er interesseret i at vi også kommer til at få nogle parallelaftaler omkring europol bla hvis jeg forstår spørgsmålet korrekt og det tror jeg set også der er men vi får ikke den samme adgang til europol hvis ikke med her kan vi kigge på norge som har en form for parallelaftale men som ikke har direkte adgang til at søge i europols database og

hver gang de vil have nogle oplysninger skal de anmode om det de kan ikke selv gå ind i databasen

at de informationer ikke er lige så nemt tilgængelige for norsk politi som de er for dansk politi

europol og den sikkerhed der er for for eksempel personoplysninger

det tager vi en anden dag jeg vil gerne spørge når man så siger europol plus to og tyve retsakter plus samtlige kommende retsakter dog lige på nær det med asyl

hvad er årsagen til at man ikke skriver den politiske garanti ind i lovforslaget så vi

at det her er juridisk bindende og ikke bare nogle politikere der har lavet en korridoraftale jeg tror ikke på at den politiske aftale kan holde til solen brænder ud jeg tror at en lov måske kunne være med til

farligt det ville være for de politiske partier at bryde sådan en garanti til den danske befolkning som vi laver nu her hvor vi fortæller dem at det ikke bliver et eu anliggende at bestemme danmarks udlændinge og

hvert fald sige for mit vedkommende at

tvister mellem virksomheder i eu og at afgøre hvilke domstole og hvilket lands ret der skal være gældende i den slags situationer også

arveret og så videre er det dansk ret eller tysk ret der gælder det er den slags beslutninger vi ville kunne tilslutte os fremover

debat fremover jeg ved ikke om jeg har nogle specielle ideer til det men jeg er sikker på at der vil være stor bevågenhed om det og jeg er sikker på at både liberal

have kritik af de enkelte retsakter så

det pnr direktiv som er på trapperne der

skulle man kræve en dommerkendelse for at de oplysninger kunne blive udleveret det vil være entydigt dødt

hvis det bliver et ja den tredje december så ville man kunne

borgere uden en dommerkendelse efterforskningskendelsesdirektivet

gensidig anerkendelse af domstole betyder at domstole i for eksempel rumænien kan træffe beslutninger om beslaglæggelse af dansk ejendom eller ransagninger i danske hjem

retssikkerhedsmæssig bekymring i om vi så sidder og overvåger hvordan borgerne flyver

nogle oplysninger som kunne tilfalde myndigheder relativt nemt

retssikkerhedsmæssigt problem det må jeg indrømme i forhold

hvad det var der skulle beslaglægges

jeg kan godt forstå hvis herre rasmus jarlov ikke kunne høre hvad det var jeg

domstole i andre lande vil med efterforskningskendelsesdirektivet

om beslaglæggelse af dansk ejendom ransagninger i danske hjem

det bliver nemmere for politiet i europa at efterforske

det bliver også nemmere at få adgang til oplysninger om kriminelles færden i andre lande vi må anerkende at sådan bliver det det gør vi jo med åbne øjne fordi vi ved at der er meget

domstole eller politi fra andre lande

ikke nogen udgang det er ikke muligt at komme ud af en retsakt hvis man har tilsluttet sig

her retsakter med mads holger

hvad der var problemet med en norsk ordning i

jeg ved ikke om herre rasmus jarlov mere præcist

europols informationsdatabase som det danske politi

de ikke har lige så meget brug for det at de søger mindre

bare ikke det er jeg tror sagen er at når det norske politi søger de her cirka to tusind gange om året som jeg husker det som og dansk politi søger halvfjerdstusind gange om året som et af

politivæsener i europa som søger mest så er det simpelt

gavn af det og fordi det er nemmere for os end det er for det norske politi jeg tror også det norske politi ville være

hvis de havde en lige så god tilgang til information som det danske politi har det

botanisere i hvordan det kan være

den her informationssøgning i europols database jeg kan ikke se noget voldsomt problem i det jeg går ud fra at det danske politi gør det fordi de mener at det styrker deres bekæmpelse af

det er en god idé og det giver danmark større sikkerhed mener jeg men der er

nogle komplikationer når det gælder rigsfællesskabet i det her spørgsmål

at siden grønland stemte sig ud af ef i sin tid for

har alle folkeafstemninger i danmark om eu

indbefattet danske vælgere det har

har drejet sig om områder hvor færøerne og grønland selv har

retspolitik har været uden for danmarks medlemskab og det er netop de områder hvor vi er fælles i hele rigsfællesskabet

absurd at færøerne og grønland skulle stemme om

så skridtet videre nu går man ind på de områder som er fælles for hele

er jo fælles for både danmark færøerne og grønland

er altså lidt kompliceret jeg spurgte i to tusind og fjorten

tidligere justitsminister mette frederiksen om hvordan

til det her og hun svarede således uagtet om forbeholdet i sin helhed ophæves eller om dette blot omdannes til en tilvalgsordning kan der potentielt opstå det scenarie at en dansk lov i sin helhed ophæves det vil sige også på vegne af færøerne og grønland i dette tilfælde kan der derfor samtidig være behov for at sikre at retstilstanden på færøerne og grønland ikke påvirkes

eksempelvis ved at folketinget vedtager en lov der udelukkende gælder for færøerne og grønland siden har jeg så stillet den nye justitsminister samme spørgsmål

det virker som om der er enighed i systemet om at danmark ikke kan sende ting til bruxelles på vegne af færøerne og

derfor siger den nuværende justitsminister

færøerne og i grønland det virker lidt mærkeligt at man sidder her og behandler

som man ikke har nogen indflydelse på selv fordi man har afgivet det til bruxelles

det er så det scenarie som justitsministeren selv har sagt

eu har haft fremme i debatten

områder endnu så er det således at vi har haft meget store konflikter

færøerne er blevet boykottet af eu og dermed også af danmark danske havne er blevet lukket for færøske skibe fordi man er vokset fra hinanden færøerne har en position og

en anden position og danmark er bundet af eu

også haft en situation og har den stadig væk hvor danmark ikke må sælge fødevarer til rusland

det er meget vigtigt for os på færøerne at vi får lov til at forfølge vores egne interesser og jeg synes det er forbilledligt

vi har klaret det så godt hidtil og at danmark ikke blander sig i vores

handelspolitik i vores fiskeripolitik

kan det når det gælder fødevarer

gerne undgå at danmark blander sig i det og derfor mener jeg også at vi skal

her felt og derfor mener jeg ikke vi bør

der var et flertal på færøerne som stemte nej og et flertal i danmark som stemte ja blev det et ja og så var vi forpligtet af beslutningen selv om man ikke ønskede det derfor er det bedst at vi holder os uden for og anerkender

når det gælder eu så vokser færøerne

uanset retsforbeholdet og uanset hvordan danmark kommer til at stå

i den her situation vil grønlands rolle i sig selv over for eu ikke ændre sig

det kan sagtens ske jeg skal bare

ikke kan træffe en beslutning hen over hovedet på den færøske befolkning uden at

har lovgivningsmagten når det gælder færøerne

for et ja til lovforslaget

består af de fem aftalepartier

er en del af aftalepartierne bagved jeg synes egentlig

klædeligt at så bredt et flertal i folketinget står bag ved den beslutning der er om

omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning

af de andre lidt forudsigelige debatter der kom nemlig

vi gør med lovforslaget

præcis det som lovforslagets titel siger vi omdanner et retsforbehold til en tilvalgsordning hvor det som herre holger k nielsen sagde bliver danmark der vælger til hvad det er vi ønsker at deltage i eller ikke deltage i så der er altså altså et klart flertal for

men desværre ikke klart nok til at kunne leve op til

grundlovens ord omkring suverænitetsafgivelse

aftalt med hinanden at det her var et område der hvis det skulle ændres skulle ske ved en folkeafstemning og derfor vil det også være sådan

til en folkeafstemning der afholdes den tredje

sådan er spillereglerne sådan arbejder vi

det så vi gør med lovforslaget ja vi gør faktisk det modsatte af hvad mange af kritikerne

med lovforslaget her tager vi kompetencen tilbage

der begynder at beslutte hvad vi kan deltage i

står vi billedlig talt uden for dørene og hvis vi ønsker at deltage i et eller flere af de områder der har betydning for om vi bekæmper kriminalitet effektivt har betydning for om vi hjælper borgere der er kommet i klemme har betydning for om det er nemt for lønmodtagere og nemt for virksomheder

vi står altså udenfor

afhængige af de andre

nøglerne i hånden og retten til at bestemme

det vi tager stilling til når vi i givet fald bruger nøglen vi får i hånden og låser døren op og træder

konkrete retsakt som den ser ud på det tidspunkt hvor vi går ind

vi vil blive stående det kan så

stilling til på det tidspunkt men vi er ikke tvunget til at gå videre end det vi tager stilling til på det tidspunkt hvor vi vælger at sige ja det bliver altså

mine kære kolleger her i salen der får mulighed for at beslutte om danmark skal være med eller ej

den mistillid der er til kollegerne her den mistillid som enhedslisten som dansk folkeparti som liberal alliance viser ved at sige nej vi tør slet

og bede om en parallelaftale skal være med eller ej jeg forstår

ikke tankegangen om at det er bedre at vi er afhængige af de andre eu lande hvis vi vil deltage i et samarbejde end at vi selv har muligheden for at

vi ønsker at kompetencen skal tilbage

jo derfor

vi har en afstemning det er

er en suverænitetsafgivelse vi har så gjort det at vi har gjort det meget klart

stemmes om og hvis

havde været med fra aftalen blev indgået

kunne se de to og tyve retsakter der blev tilvalgt de ti retsakter der blev fravalgt på statsministeriets hjemmeside

ikke noget med at bekæmpe børnemishandling ikke noget med at bekæmpe kvindehandel ikke noget med at bekæmpe cybercrime ikke noget med at beskytte små virksomheder der er kommet i klemme ved arbejde i udlandet ikke noget med at beskytte lønmodtagerrettigheder og

tilgodehavender i udlandet intet

vi skulle deltage i ved at deltage

er at vi kommer med i retsakter på tre kategorier strafferet og politi civil og handelsret og familieret

med og samarbejder på en række forskellige kategorier på de her områder ud over det

er nævnt så alle er klar over at der er andre dele af afstemningen end europol men grunden til at vi har afstemning nu

noget hvis vi bare sidder stille som nogle ønsker vi bare skal lade tingene passere

nødt til at handle og det gør vi nu fra regeringens side ved at komme med lovforslaget

vi ikke stemmer om vi stemmer ikke om asyl og indvandringspolitikken vi stemmer altså ikke her om artikel otte og halvfjerds og artikel ni og halvfjerds og vi stemmer heller ikke om en eventuel ændring af dublinforordningen sådan at det ville påtvinge en tvungen fordeling i forhold til modtagelse af flygtninge og asylansøgere fra eu

læser den og har læst den og kan huske den at punkt fem

asyl og indvandringspolitik er artikel otte og halvfjerds og artikel ni og halvfjerds jeg forstår ikke den

en usikkerhed om hvad det måtte dække over for det

så hvis man havde læst på aftalens indgåelse

i forbindelse med åbningsdebatten at

har tilkendegivet

bruge vores vetoret på den måde at hvis man skulle lave en ændring sådan at danmark skulle deltage enten i artikel otte og halvfjerds eller artikel ni og halvfjerds eller i en ændring af dublinforordningen der ville betyde at vi skulle blive en del af en forpligtende fordeling af flygtninge så ville det

hvor danskerne blev spurgt igen

at vi agter at komme med et ændringsforslag

sådan at det også af lovteksten fremgår i bemærkningerne at en række partier vil forvalte deres veto på en sådan måde at en ændring der indebærer at vi skulle være med i en fælles asyl og indvandringspolitik ville kræve en ny folkeafstemning

der har været nogle forskellige spørgsmål undervejs og

fru trine bramsen jeg er helt enig i de bemærkninger der har været om at

det er også derfor at lo at 3f at ftf alle støtter at vi vælger en tilvalgsordning det er

medlemmers tilgodehavende hentet hjem hvis

en konkret virksomhed der så er gået konkurs og at der ikke i den virksomhed er noget at hente tilbage

være gået konkurs vil fælles regler på området hjælpe 3f og deres medlemmer til at få pengene retur det er derfor fagbevægelsen så klart har sagt at de støtter

det er glimrende at blandt andet socialdemokraterne

i øjeblikket er man i gang med at forhandle præcis hvordan europol omdannes

giver det ingen mening at snakke om at lave en parallelaftale det er

er på vej til at blive forandret

regelsættet bag ved eu det er sådan at

vurderet

i europol det er en vurdering som vi har som regering

som aftalepartierne har i forhold til hvordan danmark bedst kan agere og jeg synes egentlig også at det er ret væsentligt at lægge mærke til at det er en vurdering

af det norske politi hvor de egentlig siger

at norge var helt og fuldt med i europol end at de var uden for jeg ønsker ikke et b medlemskab af europol jeg ønsker et helt og fuldt medlemskab af europol så vi er med både til at få de hurtige oplysninger frem

her fra folketingssalen har ønsket en parallelaftale svarer det til at overlade til alle de andre at beslutte hvilken vej forandringerne skal

til fru pernille skipper og hele spørgsmålet

at en dansk domstols afgørelse omkring forældremyndighed eller samværsregler

er homoseksuelle men har barn sammen

flytter og bosætter sig i et andet land

være de danske myndigheders afgørelser

kan vi så forandre hvordan man i andre lande

ikke været noget problem for hverken sverige eller finland der er med i de retslige og indre anliggender at de har deres opfattelse lokalt altså i sverige og finland af hvordan en familiestruktur kan være i forhold til for eksempel

skipper nævnte for det andet tror jeg sådan set

de andre lande til at have en mere liberal i ordets rigtige gode betydning forståelse af hvad en familie kan være

så bare oplyse om at det

også eu domstolen der træffer en afgørelse

er altså ingen ændring i hvem der i givet fald skal fortolke en aftale

ordning som herre søren søndergaard ønsker

det er en tilvalgsordning sådan som jeg ønsker

er indgået før jeg blev medlem af folketinget hvilket

længere end nogen andre tilstedeværende alligevel honorerer vi de aftaler fordi vi står ved

herre holger k nielsen var med til at indgå det nationale kompromis i sin tid det var

af folketinget alligevel har venstre som parti naturligvis stået ved

måde at det

og indvandringspolitikken skal ske en ændring sådan at dublinforordningen

så kræver det en folkeafstemning så herre kenneth kristensen

kompetencen til at afgive mere suverænitet i fremtiden vil blive flyttet fra den danske befolkning som lige nu har

det ville jeg være hvis et nyt folketingsflertal som var blevet valgt ind af den danske befolkning kunne mene noget andet og tage magten tilbage igen

et fremtidigt flertals kompetencer

hvilke to og tyve retsakter vi entydigt i fællesskab kunne se

for danskerne at vi deltog i derfor er de to og tyve plus europol

valgt fra hvis de

tidspunkt skal tiltrædes hvis der skal være en ændring af noget af det vi

så bliver det et spørgsmål som skal forelægges folketinget til beslutning

jeg helt tryg ved det er helt i grundlovens ånd det er sådan det var tænkt i

tiltræder de to og tyve retsakter plus europol og vistnok også et par andre

så vil et fremtidigt flertal ikke kunne gøre det om er det korrekt at når suveræniteten er afgivet på de her to og tyve

vil selv et flertal i folketinget ikke kunne sige ved i hvad

kunne vælge at sige nu ønsker vi slet ikke

ønsker at komme ud af det det vil være den ultimative mulighed

forkert i den retning eu bevæger sig jeg kommer lige fra london på besøg i går hos min britiske kollega og

skal bruge den teoretiske mulighed der er for at kunne melde sig ud

jeg synes det ville være tåbeligt

synes det er klogt at gå med i en tilvalgsordning for det

bede de andre om lov til at deltage i samarbejdet får vi her i folketinget

danske befolkning lov til at vælge

skal være men jeg ønsker ikke et b medlemskab af europol

og vente på at de andre bliver enige om hvad der skal være samarbejde jeg ønsker en model hvor vi er aktivt deltagende i et forpligtende internationalt samarbejde

i europol kan være til gavn ikke bare for danmark

europæiske borgere for alle de lande som arbejder sammen med europol

om at være med vi har ikke en juridisk mulighed for at lave en parallelaftale når der ikke er klarhed over hvad det er man skal søge en parallelaftale ved men vi har en politisk interesse i at være med og derfor ønsker regeringen at vi skal tage afstemningen nu så vi ikke først ryger ud og bagefter skal søge om at blive tilknyttet men så vi hele vejen

vi har herunder også træffer beslutninger på områder der er af vital interesse for danmark også selv om det i yderste konsekvens kan betyde

at skulle trække noget ned over hovedet på hverken færøerne eller grønland men det må være sådan at ligesom vi har respekteret færøernes og grønlands ret til at vælge at stå uden for

må færøerne og grønland også respektere det danske folketings ret til at træffe de beslutninger som vi er nødt til at træffe for

må det også være sådan at vi ikke skal undlade at træffe de beslutninger her i folketinget som er nødvendige så må vi finde praktiske løsninger på de konkrete problemer der opstår hen af vejen og der love at vi fra regeringens side vil gøre alt hvad vi kan for i fællesskab at finde løsninger på problemer der måtte opstå hen

fortolkning som som domstolen laver og hvad det betyder har vi jo set i det der charter om grundlæggende rettigheder

strejkeret blev gjort til et forbud mod strejker det

kunnet læse ud af det men det er relativt dramatiske ting en domstol kan gøre så vil jeg bare til sidst sige til

ministeren at det måske nok er rigtigt at det handler meget om tillid

handler meget om

er på afstemningsbordet

eu samarbejdet som herre søren søndergaard refererer til

for den politiske agtelse

befolkningen og give den til sig selv og så sige ikke må diskutere hvad der kan komme engang i fremtiden

er risikere at den magt som et politisk flertal får herinde

man risikere at den vil blive brugt til

i arvesager eller i familiemæssige sager som skilsmissesager børnesager og tilsvarende

godt forstå at enhedslisten gerne vil være med i nogle af retsakterne

forstå at det herre søren søndergaard brugte som eksempel på det var strejkeretten som jo ikke er til diskussion her

nu diskutere det vi skal stemme om

en del af aftalekredsen og vælge at fortolke den vetoret der måtte være på samme restriktive måde

blive aktuelt så kunne fru christina egelund

noget i de to og tyve retsakter vi snakker om som

og derfor synes jeg egentlig at man hvis man har tillid til folketinget også burde have tillid til folketinget i forhold

jeg giver ordet

kommende folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning også skal omfatte spørgsmålet om danmarks deltagelse i eu samarbejdet om asyl

den lidt til side for de fleste argumenter er hørt og fremført og bare sige at det

at regeringen ikke støtter at vi også skal stemme om asyl og indvandringspolitikken vi mener at den aftale der

retsakter er en stærk måde at formulere sig på

blev angrebet for at have taget for meget med

jeg synes egentlig det afslører en rimelig god balance i hvad der er med og hvad der ikke er med når vi har valgt at vi ikke er med i asyl og indvandringspolitikken skyldes det jo ikke at vi ikke synes

det er et område som danmark skal tage en del af ansvaret for

som historisk set har modtaget en stor andel af flygtninge og indvandrere vi har modtaget flygtninge og familiesammenførte fra en bred kreds af lande

i en sådan grad at man fik tre gange så mange personer fra lande uden for eu til at komme til danmark

da vi overtog regeringsmagten tilbage i to tusind

sige har haft en mulighed for at komme legalt til danmark men på præmisser og vilkår som vi i danmark

ønsker vi fortsat at

vi mener at danmark skal tage en del af ansvaret også i den aktuelle flygtninge og migrationskrise der er i europa det var derfor at vi

ekstraordinært tusind flygtninge ud af den fordelingspulje som regeringscheferne drøftede på det ekstraordinære topmøde om fordelingsmekanismen det betyder ikke at vi ønsker at deltage i resten

et signal om at vi lidt ligesom

også nævner

til at løse de udfordringer europa står for

vi gør men vi mener fra dansk side skal være vi selv vælger præcis hvordan

såfremt danskerne stemmer ja den tredje december er der kun en politisk aftale som kan opsiges den dag i morgen til hinder for at et flertal af partierne på christiansborg beslutter at forpligte danmark til at deltage i eus fælles asyl og udlændingepolitik ja faktisk behøver partierne end ikke opsige aftalen da de jo kun er bundet af juraen som med en tilvalgsmodel giver mulighed for at forpligte danmark

eus fælles asyl og udlændingepolitik i morgen

alternativet så nærværende forslag som behændigt bruger en række meningsmålinger til at argumentere for at den danske befolkning skulle ønske en sådan fælles asyl og udlændingepolitik det er jo i og for sig symptomatisk for den måde vi har lært alternativet at kende på under valgkampen et parti lykkeligt befriet for politiske synspunkter men ikke desto mindre repræsenterende selveste den fineste udkrystallisering af den kreative klasses kompetencer når et udsnit af danskerne i de refererede meningsmålinger tilkendegiver at

man ønsker en europæisk løsning på migrationskrisen er

nemlig at beskytte europas grænser

lande der som ungarn har forsøgt at beskytte sine grænser og europas ydre grænse er blevet skoset herfor kritiseret for at standse folkevandringen og for at være umenneskelige

som danske borgere efterspørger ikke er en løsning der går på at millioner af migranter over de kommende år skal oversvømme det europæiske kontinent

som danskerne efterspørger er at eu overholder sit løfte til befolkningerne om at sikre eus ydre grænser og det forudsætter at muligheden for som migrant at få en fremtid i europa standses hvis vi skal kunne hjælpe flygtninge skal vi hjælpe dem uden for europa og ikke forvandle dem til indvandrere i vore lande så længe udsigten til en fremtid i europa er til stede vil hundredtusindvis af migranter også fremover sætte kursen mod europa

alternativets opfattelse af den kurs som merkel og

opfattelse at ikke danmark men eu skal bestemme hvilke udlændinge der kan få ophold i danmark at det skal være eu og ikke danmark der bestemmer under hvilke forudsætninger udlændinge kan få ophold i danmark for at arbejde studere

og ikke danmark der bestemmer hvornår man skal kunne få familiesammenføring med en ægtefælle og at det skal være eu og ikke

hvad der skal til for at få asyl og opholdstilladelse i danmark vi får i disse måneder anskuelsesundervisning i hvad det vil sige at overlade ansvaret for danmarks udlændingepolitik til lande som tyskland og sverige lande hvis toneangivende politikere er ude af

for at flashe en grænseløs og narcissistisk selvgodhed hvis udfoldelse uvægerligt vil føre til en udslettelse af deres egne landes kultur religion og velstand

samme vej alternativet ønsker at betræde men det er selvfølgelig også let at være god

gentofte og drikker en kølig hvidvin og ikke skal forholde sig til praktiske konsekvenser af en indvandring er løbet fuldstændig af sporet

er ens egne børn der kommer i mindretal i folkeskolen når det ikke er ens egne børn der

at vide at ens med er ulækker fordi pålægget er produceret af svinekød og når det ikke er ens egne børn der får kastet skældsord i hovedet fordi man er dansker

sit hjertes godhed vil lukke ind i danmark og forsøge at integrere i vores fædreland er nemlig de samme indvandrere som vil mangedoble de enorme integrationsudfordringer vi allerede har i danmark integrationsudfordringer som er fuldstændig ens ud over hele vesteuropa og som intet vesteuropæisk land har fundet en løsning på forleden kunne jyllands posten endda fortælle at omtrent halvdelen af de herboende muslimer ønsker grundloven erstattet af koranen eller suppleret med denne

danmark indgå i eus fælles asyl og udlændingepolitik vil være ødelæggende for danmark

når vi én gang har besluttet at det er eu der bestemmer hvilke udlændinge der skal lukkes ind i danmark vi aldrig få den kompetence tilbage lad mig sige det meget klart det er ikke dansk folkepartis holdning og jeg er fuldkommen overbevist om at det heller ikke er majoriteten af danskernes holdning af denne årsag kan dansk

om hvad der vil ske hvis man

udveksler erfaringer med de øvrige europæiske lande

som situationen er nu ønsker socialdemokratiet jo ikke det

fremsætte deres synspunkter

beslutningsforslaget er skrevet i en

mener ikke danskerne skal blive ved med at blive spurgt om det her danskerne blev spurgt om de her ting i nitten to og halvfems og i nitten tre og halvfems og da svarede danskerne så som danskerne gjorde og jeg mener ikke der er noget behov for at spørge igen man skal huske på

hvis det rent faktisk blev virkelighed så ville danmark få endnu flere asylansøgere til landet det ville koste rigtig mange flere penge og

herre uffe elbæk i dag bærer en trøje som der står generøsitet på

men det det ser ikke ud til at

gælder den alle områder også asyl og flygtningepolitik hvordan vi så anvender den tilvalgsordning og hvilke politiske aftaler vi folketinget laver med

selv og hinanden om hvad man så rent faktisk konkret vil tilvælge

eller relationen til eu ved så i den forstand kan man sige at medmindre

har den opfattelse at det er den sidste folkeafstemning vi skal have om noget der vedrører retspolitikken

bliver det den sidste folkeafstemning der kommer på det område der kommer aldrig flere

synes jeg er lidt underligt

eller et stort mindretal i folketinget der ønsker

vi vil ikke bruge vores mandater til at forhindre

ikke os der lægger stemmer til det men vi vil ikke bruge vores mandater til at forhindre det

får af konsekvenser hvis det her

afvist at have den her folkeafstemning vil man så fortsat stemme for

jo ligesom få nogle konsekvenser for hvordan man vil

at der er en parallel mellem alternativet og dansk folkeparti her begge opfatter eu som nogen der har en enormt progressiv eller indvandrervenlig flygtningevenlig

derfor vil alternativet gerne have vi skal være med og derfor vil dansk folkeparti ikke have at vi skal

forstår det jeg ved ikke hvilken virkelighed vi lever i hvad er grunden til at folk søger over middelhavet hvad er det mest centrale instrument der har været til at forhindre at folk kom til

at søge asyl det mest centrale instrument transportøransvaret

der har pålagt flyselskaber

tvunget folk ud på flugt

der kommer fra eu frontex er noget der kommer fra eu eus politik nu

den går ud på at bestikke tyrkiet

vi kan ikke lukke øjnene for ting der foregår i andre dele af verden og lidelser for folk uden for danmarks grænser er også

vi må forholde os til vi må bare konstatere at der er

nej det var forkert formuleret vi er fuldstændig sikre på at det vil være en helt gal udvikling at give mere magt til

ikke folketinget i at lave nogle nogle vejledende folkeafstemninger som kan pejle folketinget i nogle retninger her foreslår vi så den første vi kommer sikkert til at foreslå flere med tiden

vi mener det kan være et godt redskab til at finde ud af

at sige at det her holder vi uden for det er ikke en del af folkeafstemningen nu for

der ligger men jeg bliver bare nødt til at sige at

forstår logikken her i alternativets politik for logikken i alternativets politik er at man med den ene hånd beder om at få en vejledende folkeafstemning om flygtninge og udlændingepolitikken skal være en del af eus kompetence helt fair og med den anden hånd stemmer man ja til

at vi aldrig mere vil få folkeafstemninger om noget der har

og eu jeg forstår ikke hvordan man i alternativet

har inviteret en million mennesker ind i tyskland og så i øvrigt forsøger at få dem spredt efterfølgende det er ikke tilstrækkelig barmhjertigt

ind om året i enhedslistens optik det er

os der har nogenlunde hukommelse og er lidt ældre

ved at være borgerkrig for alvor i baltikum

man begyndte faktisk at overveje hvad man kunne gøre i forhold til det skulle vi så

gjort det nej hvor mange flygtninge vi kan tage eller blive tvunget til at tage afhænger af situationen og så bliver man selvfølgelig

situation hvor der kommer flygtninge

snakker vi altså ikke om en halv million flygtninge eller en million så snakker vi om mange millioner flygtninge derfor vil vi gerne have at regeringen gør noget før det går galt i stedet for

den måde som eu støtter diktaturer på jeg oplevede selv hvordan

blev modtaget nede i eu den slyngel undskyld formand hvis det var en overtrædelse af forretningsordenen at kalde gaddafi for en slyngel men det var det han var han blev kysset og krammet af eu jo så få som muligt og derfor

at kaste bomber og støtte eu men ved at

en aktiv politik for menneskerettigheder

to årsager som egentlig begge to har noget med timing at gøre

i europa lige nu så er det eus håndtering af

der er måske måske ikke nye tiltag på vej fra kommissionen i forhold

politiske områder inden for eu så ved hvad det er man skal stemme om

hvis vi venter med at spørge til den er blevet klappet af blandt de andre lande så skal vi

sluge den politik der er kommet fra

et af hovedargumenterne for hvorfor vi anbefaler et nej netop adgangen til at spørge befolkningen om områder som er vigtige og som også omhandler

synes vi at det her forslag er lidt umusikalsk det er klart

hen ikke er i overensstemmelse med den aftale vi har lavet i forbindelse med den afstemning vi skal have

linjer og den mere koncentrerede og fokuserede debat vi nu forhåbentlig kan få om europol derfor synes jeg

er umusikalsk i forhold til den politiske situation

det var der ikke

derfor respekterer vi den aftale der

og ekstreme højrekræfter

meget vind i sejlene mener ordføreren da ikke det er bedre at man har mellemstatslige aftaler hvor de forhandlere der kommer til mødet

baglandet i orden og kommer med tilbud og

titusind og på den måde stykker løsninger sammen sådan at der også er en levende bevægelse tilbage

ud af munden på dansk folkeparti jeg synes da ikke det kan være noget argument jeg synes da netop

at vi er nødt til at få overbevist befolkningerne om at europæiske løsninger er nødvendige også at der skal være et forpligtende samarbejde på på området

om du kan få et forpligtende forpligtende samarbejde på det her område dertil kommer så hele problemstillingen omkring omkring dublinforordningen som

er jeg bestemt ikke jeg mener bare at når vi vælger nogle løsninger skal vi da prøve

så aktiv dialog med befolkningen at få dem med på at tage

til et overstatsligt organ der tvinger en løsning igennem som

hvis ikke vi har den dialog hvis ikke vi

vi nogle forfærdelige løsninger som lukker helt af

dem som stemmer imod ja det kan man

der bliver tvunget noget igennem der er jo tale om en diskussion og nogle afstemninger der synes jeg da i

rimeligt nok at man har nogle afstemningsregler

sige stemt ned og bliver forpligtet

til solidariske løsninger ethvert land kan have lov til bare at gøre som man vil og det er jo i praksis det samme som

man skulle styre retorikken en smule

holger k nielsen ikke er enig i følgende passage den danske udlændingepolitik skal

fortsat fastlægges i danmark det indebærer at aftalepartierne ikke vil støtte tilvalg af retsakter vedrørende asyl og indvandring som danmark i dag står uden for vi vil sikre status quo i danmarks forhold til eus asyl og indvandringspolitik forstod jeg det herre holger k nielsen sagde som at han ikke er enig i den her

at vi bliver påtvunget et eller andet

ligesom kommer en eller en diktatorisk myndighed udefra

jo et demokratisk samarbejde er udviklet

herre søren søndergaard selv sidder og himler op

uge efter uge på glimrende vis herre

at der ikke er nogen demokratisk proces i det her det er

afstemningen og hvorfor er vi så det det er vi fordi vi mener at danmark bidrager bedst til at

være med til at løse den globale flygtningekrise gennem en solidarisk og ansvarlig og fælles koordineret indsats i eu vi står midt i den værste humanitære krise siden anden verdenskrig

i flammer nærområderne er ved at knække over og flygtningekrisen eller udfordringen har nu bredt sig til europa det kan vi selvfølgelig ikke lukke øjnene for i danmark

at lukke øjnene og lukke os om os selv lukke grænserne for flygtninge der kommer for at søge beskyttelse det synes vi bare ikke er hverken en god eller empatisk løsning vi synes at den gode og empatiske løsning ligger i at indgå i en fælles europæisk asyl og flygtningepolitik så vi kan spille en aktiv rolle i de løsninger der skal til og så vi ikke bare overlader det til andre eu lande at håndtere og løse udfordringen men også så vi kan være med til

asylpolitik der skal føres i eu i den rigtige retning i den retning som vi ønsker fra dansk side

kommer der blandt andet til at være det her kvotesystem som

flere er så bange for og det på mange måder et meget fornuftigt system der egentlig gør at vi ikke overlader ansvaret til italien grækenland ungarn men

være med her flere meningsmålinger fra gallup og voxmeter har vist at et stort flertal af danskerne faktisk gerne

det blev vi meget glade for og vi vil gerne være med vi synes det harmonerer meget fint med den bevægelse der er sket iblandt de europæiske borgere de sidste måneder

at tage mere ansvar og være med til at prøve at løse problemerne uanset om man egentlig går ind for en fælles europæisk løsning eller ikke går ind for

optager både mange herinde også i den grad

at vi tager det med når vi alligevel skal stemme den tredje

med med det samme ja juridisk ved jeg godt at der er nogle andre ting

juridisk afskriver man det med den tilvalgsordning

kan lave en vejledende folkeafstemning netop om det her spørgsmål

vil i gerne være med til at tage del i en fælles asyl

at det står vi så rimelig

alternativet ønsker den afstemning og på den anden side så sige ja til en tilvalgsordning som betyder at vi aldrig nogen sinde mere kommer til at få en folkeafstemning om områder

fordi vi kommer til at samarbejde om de her to og tyve retsakter det mener vi er fornuftigt og derfor kan vi godt sige ja men det gør ikke at vi stopper med at presse på med alle mulige andre ting vi gerne vil nu har vi desværre kun ni mandater på nuværende tidspunkt og dem vil vi gerne prøve på at få til at få indflydelse og det gør vi skridt for skridt lige nu mener vi det er rigtigt at stemme ja til det her fordi vi kommer til at indgå i et samarbejde

er vigtigt og så vil vi selvfølgelig presse på for at de andre ting som vi mener

ligesom får skrevet ind i selve loven at man ikke kan bruge tilvalgsordningen i forhold til

den karakter og hvordan kan det så laves om ja det kan jo så laves

der er et flertal uden om de partier til at gøre det eller så længe ikke et eneste mandat fra de partier er afgørende for at få

alternativet har halvtreds procent af stemmerne i folketinget så er det ikke det man i virkeligheden gør hvis man siger

organ som på vegne af nogle lande tager nogle beslutninger som ikke altid føles som havende nogen legitimitet legitimitet for borgerne i landene og der kan være lande som siger at det er vi uenige i det har danmark såmænd også været i nogle af eus beslutninger en gang imellem og vi har endda

at fastholde vores egen holdning i visse spørgsmål jeg mener kan man sammenligne et land og dets borgere med et overstatsligt organ og landene er der ikke en væsentlig

den måde landene arbejder sammen på

som er ganske demokratiske vi har europa parlamentet som vi meget gerne så så kraftigt styrket i

så vi er ikke bange for at afgive den her suverænitet fordi vi jo dermed også opnår medindflydelse og så er der altså nogle gange er mere enig med politikere der sidder i parlamentet fra eksempelvis spanien eller fra england

bestemte løsninger i for eksempel flygtningespørgsmålet som i de her uger

stikke ild på huse hvori der bor flygtninge

derfor mener jeg at vi jo godt må tænke os om og bruge vores både pædagogiske og psykologiske indsigt når vi finder løsninger og ikke bare ligesom herre holger k nielsen siger

leverede lige præcis den indsats dernede vi som folketing havde bedt dem om nemlig en års indsats

den internationale kamp imod isil imod islamisk stat

uafbrudt igennem en længere periode

med at give et bidrag derfor

og regeringens forslag om fortsat deltagelse velkommen der er behov for

et radarbidrag

et radarbidrag som

base i irak og skal etablere et luftbillede af operationsområdet i det østlige syrien og det vestlige irak altså monitere og

koordinere den samlede indsats af koalitionens fly adskille civil og militær luftfart i området styre kampflyene til og fra flytankning og

ikke sige andet end at det er en god og en vigtig opgave det betyder så som jeg sagde indledningsvis at vi fortsat deltager i kampen imod islamisk stat som jo ved gud stadig væk udgør en alvorlig trussel vi sender også med det her

signal til vores samarbejdspartnere om

for det så vi er alt i alt godt tilfredse med

et bidrag som er med til at hjælpe den internationale koalition

kampen mod islamisk stat

afvise at vi skal tilbage igen men så skal det være fordi der er et konkret

at man hvis man skal gøre det skal tænke sig om jeg tror det var en hård belastning sidste gang at være ude et helt år

islamisk stat kunne desværre også pønse på at slå til i danmark derfor er konflikten i irak ikke bare en mellemøstlig borgerkrig den er en trussel imod os selv og derfor er det nødvendigt at være med til at bekæmpe

er det helt afgørende argument for at danmark fortsat bør være involveret i kampen imod islamisk stat i dansk folkeparti ville vi helst bidrage med mere skarpe våben imod islamisk stat og derfor havde vi gerne set

at vore f seksten fly havde fortsat deres indsats men vi må naturligvis respektere det faktum at vores kampfly ikke kan være udsendt uafbrudt der er behov for hvileperioder hjemme i danmark før de kan udsendes igen og derfor er det en god løsning at danmark i denne hvileperiode bidrager med en radar

at koordinere indsatsen imod islamisk stat radaren udsendes ifølge nærværende beslutningsforslag i en periode på op til

kan forlænges derefter

mener vi at det vil være fornuftigt at tage stilling til en eventuel fornyet udsendelse af f seksten flyene om en år når radaren enten skal hjemtages eller eventuelt forlænges i indsatsen imod islamisk stat som nævnt er islamisk stat en terrororganisation der bør bekæmpes alle vegne ikke blot i irak

også nedslående at der i dag er formodninger om at der findes islamisk stat netværk i europa det er beskæmmende at danmark ikke i højere grad har været med til at blokere for islamisk stats udbredelse i europa ved at underkaste den meget store flygtninge og indvandrerstrøm som man for øjeblikket ser i europa en nærmere kontrol der er næppe nogen der kan garantere at der ikke findes illegale indvandrere i danmark med bånd til islamisk stat

er ingen tvivl om at det er godt at danmark er med til at bekæmpe islamisk stat i irak men det ville være endnu bedre hvis vi også på andre områder satte ind imod islamisk stats muligheder for at brede sig grænsekontrol og registrering af indvandrere i transit til sverige

ville her være en effektiv metode som vi i dansk folkeparti meget gerne så taget i anvendelse det vil vi anbefale regeringen at tage op så islamisk stats muligheder for at brede sig i europa stækkes mest muligt for det er

irak men det er naturligvis nødvendigt dansk folkeparti støtter

det internationale samfund aktivt bekæmper isil danmark skal naturligvis tage et medansvar og bidrage til denne kamp hvis ikke truslen fra isil standses vil dette terrorregime vokse og

sig til stor fare for både regionen og resten af verden et afgørende element i kampen mod isil

med deltagelse af landene i regionen det er afgørende at koalitionens indsats ikke bliver opfattet som en kamp mellem vesten og islam

ti fra regionen mere end tyve lande bidrager militært gennem direkte kampstøtte og militærtræning

ammunition og andet udstyr eller med logistisk støtte hertil kommer en omfattende humanitær bistand som er adskilt fra koalitionens indsats danmark var med udsendelsen af transportflybidraget jævnfør folketingsbeslutning b

hundrede og to og tyve af syvogtyvende august to tusind og fjorten blandt de første lande til at støtte den amerikansk ledede indsats mod isil danmark udsendte efterfølgende kampfly et kapacitetsopbygningsbidrag og et stabsbidrag i medfør af folketingsbeslutning

det danske kampflybidrag er hjemtaget primo primo oktober med henblik på genudsendelse afhængigt af situationen og behovet i koalitionen det danske kapacitetsopbygnings og stabsbidrag fortsættes

de har gjort en fantastisk indsats men er nu trætte og skal hjem og hvile sig der er i koalitionen opgjort et militært behov for et jordbaseret radarbidrag med operatører bidraget skal blandt andet medvirke til at etablere et luftbillede i operationsområdet for på den baggrund at monitorere og koordinere den samlede indsats eller indsættelse af koalitionens fly man skal også adskille koalitionens missioner fra hinanden og fra eventuel civil lufttrafik styre flyene til

tankflyene samt styre dem hen til de områder hvor de skal løse deres operative opgaver for at medvirke til at løse denne opgave finder venstre at det giver god mening at udsende endnu et dansk militært bidrag bestående af en radarkapacitet med tilhørende personel herunder teknisk og operativt som skal bidrage til koalitionens luftoperationer bidraget vil bestå af op til tredive personer idet der dog i forbindelse med etableringen og senere hjemtagelse af styrkebidraget i regionen vil være et behov for midlertidig udsendelse af yderligere personer til udpakning klargøring opstilling og etablering af kommunikationsforbindelser med videre radarbidraget placeres på en base i irak hvor det danske kapacitetsopbygningsbidrag også er placeret

vil blive placeret i koalitionens kontrol og varslingscenter i de forenede arabiske emirater opgaveløsningen for radaren omfatter det vestlige irak og det østlige syrien radarbidraget udsendes foreløbig i en periode på op til tolv måneder idet forlængelse vil kunne komme på tale bidraget vil være under operativ kontrol af koalitionen men den danske forsvarschef bevarer fuld kommando venstre kan tilslutte sig det supplerende danske bidrag til støtte for indsatsen mod isil

det meget tydeligt at der er brug for at sætte ind over for den her form for for højeekstremisme og og undertrykkelse der sker

om danmarks indsats rent faktisk virker efter hensigten

at det er et problem at give militær støtte til regeringen i bagdad

har den irakiske hær beskudt skoler og hospitaler og landsbyer og det er lige præcis

i befolkningen som også giver

hvor elendige irakerne faktisk

og støtte som som danmark og andre lande i koalitionen har pumpet ind i den irakiske hær

har løftet sit internationale ansvar og at

når det handler om at samarbejde så tæt med den irakiske regering der netop undertrykker

i forhold til det her konkrete bidrag der handler om en radar der kan overvåge luftrummet i store dele af irak og syrien er jeg faktisk også lidt bekymret over hvad det er for kræfter vi kommer til

alliere os med og hvor de her oplysninger kan ende

allerede er allieret med assad og med præstestyret i iran og vi ved

i hænderne på den irakiske hær eller i sidste ende

fuldstændig forfærdeligt hvis hvis det var tilfældet lige nu

et meget meget kompliceret spil mellem stormagterne

hvis de her oplysninger om luftrummet

irak og syrien falder i hænderne på assad

meget meget vanskelig situation i både irak og syrien lige nu

undertrykkende kræfter som islamisk stat

vi altså også nødt til at satse på at det skal være ad demokratisk vej

vi ikke kan deltage i stormagternes

for alvor vil have en effektiv indsats mod is

konkret kunne danmark godt gøre en stor

ved at sende noget beskyttelsesudstyr derned altså hjelme

og i det hele taget hjælpe med genopbygningen også af områder som kobane der blev nævnt før

flygtninge som er i sikkerhed i de kurdiske områder det ville være væsentligt at styrke at de

fortsat som indslusningsland for mange af de fremmede krigere der kommer og kæmper på is side og det er jo et sted at sætte ind

vi i enhedslisten meget gerne være med til at bekæmpe islamisk stat men vi mener ikke at det er en holdbar

meget undertrykkende regime i i bagdad

sagt at radarbidraget kan medvirke til at assad

kan bombe sin befolkning så synes jeg kæden hopper fuldstændig

har styr på hvad der flyver rundt

der opererer fra kuwait og flyver ind over irak

ved hvordan luftrummet ser ud hvordan kan oplysninger

luftrummet bruges af assad

bombe sin befolkning et helt andet sted

her informationer ender henne jeg håber heller ikke at de ender

militære samarbejde der er med den irakiske regering og det er lige præcis det jeg

den undertrykkelse som den irakiske regering har udført over for sin egen befolkning blandt andet i de sunnimuslimske områder har været med til at give fremdrift for is

det er ikke for at sammenligne med med nogen partier i det danske folketing men

der grundlæggende er problemet ved is er den her ekstreme undertrykkelse der er

har fået ros af alliancepartnere samarbejdspartnere andre på vores side i

man har været meget begejstret for det danske bidrag som fuldt og helt lever op til

det er jo heldigvis en fortælling vi ofte hører når danmark bidrager i

almindelige befolkning der gør at de har en meget fin måde at indgå i at løse opgaver

har så også en professionel dygtighed når vi taler om de folk der har betjent f seksten bidraget også den del af det der er med til at uddanne andre i at kunne overtage ansvaret så der er sådan set ros til den del

en slags erstatning

det er helt rigtigt og godt at vi gør det jeg blev måske en lille smule overrasket over at

ikke allerede er en del af bekæmpelsen

meget pris på og som vi så fra dansk side kan levere derfor er

til bekæmpelse af denne terrororganisation som bestemt er i danmarks interesse at bekæmpe med stort set

er der god grund til at glæde sig over at det er meget bredt

understrege at isil er en terrorbevægelse jeg mener sådan set ikke det er

stat det er en terrororganisation intet som helst andet

er nødvendige for at den form for

vores egen interesse at bekæmpe dem med alle midler

som foreløbig er aftalt at vare de næste tolv måneder

om at supplere en dansk militær indsats i irak for at bekæmpe isil

her vi mener at fundamentet er forkert der er flere årsager til det som udgangspunkt

til at starte med har vi et militær i danmark der er plaget af både ledelsesmæssige og personalemæssige udfordringer

til stede kan gå ind selv om det her er en nedtrapning af de ressourcer

og levere et bidrag som vi må være vidende om kan blive eskaleret

det bidrag vi har givet indtil nu så kan vi jo komme ud i en situation hvor koalitionen og usa går

nødt til at gøre noget mere det kan være skal være landtropper der skal sættes ind vil danmark så stå og sige nej når vi først har sagt a jeg tænker at så skal vi også sige b hvis man går ind

den forkerte måde danmark bidrager til verden på

x radarstationer

er nogle af de bedste i hele verden til at levere en humanitær og fredsskabende indsats det har vi tradition for

at vi har haft en rolle hvor man har tænkt at vi var en stærk mæglernation

at bekæmpe isil vi mener bare at vi skal bekæmpe isil på en anden måde det skal være

har vi også prøvet at tale med rigtig mange veteraner om hvordan det egentlig er

i irak og hvordan det er at tage beslutning om at vi skal

er en krig det giver mening at være med i så når vi siger at vi gerne vil i dialog med alle parter

der er ingen af os i alternativet der tror at vi kan sætte os hen til forhandlingsbordet med dem nu og her men vi mener at hvis vi insisterer på at trække parterne til forhandlingsbordet i den her konflikt så vil vi med verdenssamfundet kunne skabe et pres på isil på grund af en større samhørighed generelt og hvor man ikke

i mellemøsten som man har gjort så mange gange før

ikke rigtig har nyttet noget vi har i hvert fald svært ved at se hvor det har nyttet

femten år så i stedet for at i skal høre på at alternativet siger nej ud fra rundbordssamtaler

været ude at tale med en del af vores veteraner og jeg synes at veteraner langt hen ad vejen er nogle af

har den stærkeste stemme i det her spørgsmål vi vil ikke påstå i

vi har stået foran de her geværløb men nogle af dem der har stået foran geværløbene stiller de her spørgsmål eksempelvis når man lukker en irakkommission de der sendte os i krig sender ansvaret videre til mig og mine kammerater med syv linjer i et regeringsgrundlag lukker landets nye regering ikke blot for irakkommissionen men for den offentlige forståelse

ikke nødvendigvis kun radaren vi er enige med enhedslisten i kan være nogle dataproblemer hvad er

data vi indsamler men det er lige så meget et skridt ind i krigen

interesseret i at tage det her skridt ind i krigen

femten år veteranerne spørger det virker underligt når regeringen forsvarer lukningen med at kommissionens spørgsmål allerede er blevet besvaret

lidt på klingen med spørgsmålet hvad mener i med

tilstrækkeligt belyst henviser regeringen til at vi har dygtige journalister i danmark som igennem årene har skrevet historier og dermed forklaret folket det hele

skal sandheden trækkes ud af os politikere det mener jeg ikke den skal

på den her måde så i

vi gå ind og skabe fodfæste for en dialog

skabte en situation hvor der kunne forhandles og derefter kunne man stoppe med

jeg ser kun går i én retning og

for der er

gade sagde at han ikke gjorde sig forhåbninger om at kunne komme til en rundbordssamtale med islamisk stat det tror er en rigtig betragtning

købet en klog betragtning og derfor er mit spørgsmål er det ikke lidt for frelst i citationstegn kun at ville deltage i den bløde del når alt tyder på at også den hårde del er nødvendig

udryddet isil hvis vi er

helt destabiliseret område vi taler om hvor der er mange forskellige fjender eller i hvert fald konflikter så jeg synes bestemt ikke det er naivt at

at hjælpe med infrastrukturen i både syrien og irak

og sige vi kan noget med politik vi kan noget med at bygge

er demokrati man vil have men vi kan i hvert fald noget med at opbygge nogle infrastrukturer det tror jeg

sikre meget mere fred og sikre mange flere liv

det militære jeg har lyst til at sige til de partier der vælger at stemme nej til det her forslag

man kigger ned og siger jamen nytter det her noget hvis ikke de politiske kræfter i irak for alvor arbejder i den samme retning hvis ikke vi får løst kaosset i syrien hvis ikke vi får stoppet finansieringen nytter det så noget med det militære bidrag det er spørgsmål

vi alle sammen stiller os om ikke dagligt så hver eneste gang talen falder på det her men jeg synes de samme partier

svare på det fundamentale spørgsmål hvad ville alternativet egentlig være

det militære spor i indsatsen mod isil jeg tør ikke tænke på hvor

dag hvis ikke koalitionen havde været der jeg tør heller ikke tænke på

kobane ville have været i dag hvis ikke koalitionen også havde været tilstede militært og hver gang jeg kommer til at tænke på hvor irak og syrien ville have været uden koalitionen så bliver jeg sikker på at også

hvis man når til den konklusion jeg synes det

danmark også bidrage og jeg synes det giver mening at danmark i den her omgang bidrager med radarsystemet som det er foreslået fordi vores f seksten fly og vores mandskab skal hjem og lade op

må sige til gengæld må jeg også sige til udenrigsministeren og forsvarsministeren som er til stede i dag at jeg omvendt

på det næste bidrag danmark skal give om et år jeg vil ikke afvise at vi skal tilbage med f seksten fly jeg vil heller ikke afvise at det kan give mening på enkelte missioner

en år ude i fremtiden hvad er situationen i irak hvad er situationen i syrien om en år bare den sidste måneds udvikling med de russiske fly der pludselig intervenerer viser jo at situationen kan ændre sig meget markant derfor forstår jeg simpelt hen ikke at man har så travlt med at lægge sig meget fast på præcis hvad det er danmark skal bidrage med det kan jo vel være

vil efterspørge om et år er større humanitære bidrag større bidrag på alle mulige andre områder

militært bidrag men jeg forstår ikke det hastværk regeringen har med at lægge sig fast på

jeg synes da vi skylder både irakerne syrerne koalitionen og danskerne at vi overvejer det meget nøje herunder også om vi har de kapaciteter der skal til

afviser noget men vi ønsker altså heller ikke at deltage i den lidt mærkelige kappestrid der er om at komme først

seksten fly af sted igen

hvis det giver mening men det tager vi stilling til

til situationen fordi vi forlod landet på den måde vi gjorde

afvæbnede sikringsstyrkerne fordi vi kasserede den ene regering og satte en anden regering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

tredje fredsinitiativ vi skal vel sidde ved et bord på et tidspunkt vi skal vel have samlet alle interessenterne og

fundet ud af at snakke sammen

syrien men jeg er enig

endnu mere over hvordan vi kan få løst den grundlæggende konflikt som alt det her udspringer af ikke mindst i syrien jeg har heller

problemer med at sige at de krigsmæssige interventioner der har været i irak over tid ikke just har bidraget til en fredelig udvikling i den del af verden og at der blev begået fejl

daværende koalition forlod irak

stand til at beskytte det sunnimuslimske mindretal alt det tror jeg man har hørt mig sige mange gange fra talerstolen det ændrer bare ikke på

nu står i den her situation og at vi bliver nødt til at beskytte civilbefolkningerne både i irak

blandt andet usa og tyskland advokerer for et mere direkte forsøg på

hvorimod andre lande i eu ønsker det modsatte alle er jo enige om at assad ikke er løsningen i fremtiden

tale om en overgang men hvor placerer den danske regering sig i den debat

materiellet så går det ikke at vi fortsætter

vi har ingen problemer med at f seksten bidraget

erstattes med en radar

set at der er tale om

et mindre militariseret bidrag

kan være imod at vi får en bedre overvågning

der hvor vi skal operere jeg var selv med den tidligere forsvarsminister på en flyvetur mellem kuwait

asad basen i irak og

meget glad for at man der var helt klar

hvad der ellers var af fly i luften da vi fløj den tur det må jeg sige

vi kender heller ikke situationen i det danske forsvar

nærområderne og nye udfordringer i arktis

hen nødt til at vurdere den fremtidige indsats i irak i forhold til hvad der i øvrigt er af opgaver i forsvaret og hvad man kan præstere men også i forhold til hvordan vi får analyseret hele situation det jo helt underligt at man ikke vil analysere

jeg er

ved den allierede luftmission

den irakiske regering vi ved at iranerne

gør vi det rigtigt kunne vi gøre noget andet bidrager vi til at få en løsning

det mangler vi fuldstændig et analysearbejde

per automatik skal sende f seksten flyene af sted igen jeg kan kun se det som et udtryk for at man ligesom vil vise symbolsk styrke

i første række og så videre jeg synes ikke det er et godt grundlag at føre sikkerhedspolitik på

det undrer vi os meget over men som sagt

kan jo ikke forlange det umulige af vores

har man fundet den her løsning som vi stoler på er det bedste bidrag regeringen har haft konsultationer med koalitionen dernede og har vurderet at det her var det bedste bidrag

vi ser gerne

men generelt må vi også erkende situationen som er at vores kapacitet til at udsende styrker ikke er stor nok i øjeblikket på grund af en generel besparelse på forsvaret gennem de seneste mange år

den kapacitet som vi burde have og det skal

med en større kapacitet men kampen mod islamisk stat støtter vi meget varmt det er en af de mest

folkemorderisk terroristorganisation som skal nedkæmpes og udryddes

nogen skrupler ved at vi holder islamisk stat nede

men jeg tror at de mennesker som har mistet familiemedlemmer som

meget tilfredse med at der er nogle vestlige lande som deltager i bekæmpelsen af islamisk stat jeg synes også vi selv kan være tilfredse

flygtningestrømme som er direkte afledt af at der foregår folkemord

de områder hvor islamisk stat opererer så det er også i danmarks egen interesse at vi fortsætter med at yde bidrag og sørger for at islamisk stat bliver nedkæmpet det er mit indtryk at

og fik indtryk af at der er blevet gjort et rigtig flot stykke arbejde

bidrager til at træne den irakiske hær dernede skal have en stor tak for deres indsats og jeg ønsker også al mulig held og lykke

håber at de vil gøre en lige så stor forskel som de soldater

tilbage i december nitten en og firs

vil give en kommentar med på vejen

informationerne der kommer ud

vil blive samlet op i et amerikansk kontrolcenter i de forenede

de amerikanske militærmyndigheder

vil være underlagt kontrolforanstaltninger der forhindrer en spredning

koalitionen så det mener jeg ikke er en bekymring man skal lægge til grund når man skal tage stilling til det her radarbidrag jeg forstod

som jeg sådan set også er uenig i men men det er mere for at tage det

ikke udsende et radarbidrag det synes jeg simpelt hen er

tale det danske forsvar ned

nogle konsekvenser af at man har lavet nogle store omstruktureringer inden for forsvaret

et uddannelsessystem

at dansk forsvar ikke kan bidrage nogen steder

fordi vi har nogle flymekanikere der har været udsendt

så kan vi ikke udsende et flybidrag altså det er at tage ét problem og så egentlig konstatere at ud af de

er der ingen der kan noget som helst det er dybest set det man siger her fra talerstolen

afvise det er forkert

at sige at der er en utilfredshed i forsvaret og at at det

der er en utilfredshed i forsvaret altså den måde som regeringen tilgår det spørgsmål

hvad er meldingerne fra koalitionen hvad er den

via en hr måling er der er nogle udfordringer så kan man ikke på nuværende tidspunkt komme med nogen form for bidrag fra dansk militær

er at man ikke vil gå ind i en dialog om om vi kan være alle steder på en gang det er jo ikke radaren der gør

er det med at man vil være alle steder

hvis det her er status quo lige nu

måske lige kigge indad inden vi går ud

at den produktion man så kan have i forsvaret

rené gade siger at hvis nogen kalder

skal vi komme med noget nej det er ikke tilgangen fra regeringens side men når vi er en del af en koalition som opstiller nogle

nogle af de behov man har stillet op som vi kan være med til at indfri og det er radarbidraget

komme med et bidrag her og ja det kan vi og radarbidraget er ikke

derfor er det jo heller ikke en funktion eller et bidrag

sammenlignet med argumenterne om

hør her i kan ikke på den ene side sige at vi skal alt muligt

de skal have så og så mange penge de ved jo godt at penge der skal gives til forsvaret bliver taget fra velfærdsområder og det ønsker de heller ikke

og prioriteres efter det det

mellem prioriteringer og opgaver og så ressourcer der er det store problem og også det store samtaleemne og det bliver ministeren nødt til at forholde sig

om der er behov for at genudsende f seksten flyene det er ikke mig der står og

hårdt for er at forsvaret kan rigtig meget og nu skal vi ikke få lavet en konklusion der hedder at fordi der er nogle

vil vi ikke kunne komme med nogen

noget bidrag fra nu af og indtil de udfordringer er løst det tror jeg sådan set også forsvaret ville blive rigtig kede af

at der sådan set ikke var noget vi kunne bede dem om at være med til at løse fra nu af og så det næste års tid

vende tilbage til det som som var udgangspunktet for diskussionen nemlig

det viser hr målingen det jo sådan set også det forsvarets ledelse

se på hvad det er for

ressourcemæssige problemer som forsvaret står

om man kan samarbejde med andre lande i forhold til

vi helt sikkert kan få en grundig hvis

genudsende f seksten bidraget hvad meget

i verdenssamfundet er nødt til at stå sammen om at bekæmpe

en alvorlig og en konkret trussel ikke bare mod syrien og irak og landene i mellemøsten men også mod vores sikkerhed i vesten det er

organisation der har vist at

kan slå til uden for området og en organisation der har vist at den kan sprede sine fangarme ud til andre skrøbelige stater

hvis ikke vi desværre dagligt kunne læse i avisen hvilke overgreb der

høre vidnesbyrd fra folk der har været fanget eller har mødt isil

historier så det er en kritisk situation også fordi vi jo ser at tusindvis af flygtninge fra konflikten i syrien

til nabolandene men også til de europæiske lande det er klart for mig og for regeringen at isil ikke kan besejres uden en stærk og vedvarende indsats fra en global og fælles koalition og vi ønsker i regeringen at danmark fortsat skal tage ansvar

til den militære del af koalitionen

et radarbidrag ønsker vi at udfylde en konkret rolle og yde et konkret bidrag i koalitionen

til den samlede indsats vi lægger op til at engagementet også udvides til at omfatte syrien da radaren nu placeres et sted

og syrien isil opererer nemlig uden hensyntagen til grænser og isils mulighed for

føre kampberedte styrker fra defensive positioner i syrien

er en af grundene til at de står så stærkt derfor er vi nødt til at bekæmpe isil i både irak og syrien

der både være udfordringer og tilbageskridt de soldater vi samarbejder med er ikke altid af den beskaffenhed vi kunne ønske os hvilket også

men da enhedslisten her alligevel

orienteret om hvad der sker i forbindelse

danske radar så jeg vil bare sige

til det som fru eva flyvholm har nævnt og som også andre fra enhedslisten har været så optaget af nemlig at danmark skulle yde en særlig indsats specifikt over for kurderne

sådan at man mødes og drøfter hvilke behov

mulighed for at levere

folketinget

hold til at bekæmpe isil det betyder at danmark tidligere har bidraget med transport af materiel og udstyr specifikt til kurderne den opgave inklusive opgaven med

varetages nu af andre dele af koalitionen og vi løser den opgave som vi har taget på os

en træningsopgave og nu med vedtagelsen af beslutningsforslaget her en udsendelse af en radar jeg synes det er klogt at koalitionen arbejder sammen og koordinerer

følge det spor at hvert land så at sige skulle

også sige b næh det må man ikke

aldrig været sådan at en beslutning den ene dag nødvendiggjorde at man træffe en anden beslutning den næste dag hver eneste beslutning skal kunne stå for en

at hverken danmark eller andre lande i koalitionen

landtropper ind i konflikten jeg mener at det der er nødvendigt er at uddanne de landtropper der

de irakiske sikkerhedsstyrker i syd

sørge for at de har de rigtige værktøjer og redskaber til at klare den opgave så kan vi fra koalitionens side levere

inkluderende irak hvor de forskellige etniske grupper og religiøse grupper arbejder sammen

arbejde i den retning i stedet for at sige at hvis ikke

er fuldstændig som vi ønsker det så vil vi ikke arbejde sammen med dem

aktive fredsmissioner i fn regi danmark

fns særlige udsending

at på det her område kommer der ikke nogen politisk løsning

ikke er en militær tilstedeværelse de parter der er i konflikt i irak og i syrien i øjeblikket kommer vi aldrig til

medmindre der er en militær muskel der presser parterne til at gøre det omvendt tror jeg

på det her område sagen er bare at vi ikke kan presse de her mennesker

derfor hænger de to ting uløseligt sammen og danmark skal levere begge dele

herre martin lidegaard og herre rené gade at danmark

danske militære styrkebidrag

vores landtropper og vores uddannelsestropper

sagen er jo

militært den skal løses på en lang række områder og danmark er med til at

mindst fem forskellige veje først og fremmest

stoppe danske unge der tager ned og deltager

det ulovlige oliesalg som isil

i forhold til at genopbygge samfund de steder hvor vi har trængt isil tilbage

til at lave civilsamfundsopbygninger gennem det arabiske initiativ hvor vi bruger en række af de midler vi har

og civilsamfund lige præcis i de områder

bekæmpe den fortælling eller narrativ

islams sande

gør vi ved at understøtte dem der dokumenterer hvilke folkemord de begår og hvilke uhyrligheder der sker hvor isil er til stede så vi har ikke bare ét værktøj vi har mindst fem værktøjer i kassen og derfor er ikke forstår alternativets holdning om

fem områder der er tror jeg ikke at nogen af dem kan undværes derfor forstår jeg ikke at alternativet ikke

er det de leverer til kurderne

det er klogt at arbejde sammen det er klogt at løse alle opgaverne det er klogt ikke at glemme nogen af fronterne især nogle af de fronter som måske er mest centrale og så vil jeg

forhandlingsmæssige plan for at fremme en mulighed for at få

nordlige irak har tilkendegivet et behov for træning samt udstyr

det blev noteret og det vil blive adresseret i de kommende uddannelsesplaner

er det sådan at eu for første gang i to en halv år har valgt en fælles løsning og har taget et fælles standpunkt

fælles udenrigstjeneste nu kan gå ind og lægge et diplomatisk pres

at få de regionale parter i området irak iran iran saudi arabien og tyrkiet til at spille en aktiv rolle

at finde en løsning på assad jeg tror ikke på at assad kan være en del af løsningen og jeg kan ikke forestille mig at

bliver genève iii et mere åbent forum hvor vi får samlet de folk

autoritet og som kan sige ja eller nej på vores modstanderes vegne for at

er det jo vigtigt at have dialog for at lægge pres på dem alle sammen så

at være flest til stede flest mulige steder målet må være at være til stede de rigtige steder i forhold til hvad den danske kapacitet er i forhold til

til at afgøre hvem der mødes men da jeg tidligere

hvem eus udenrigstjeneste snakker med så er det iran så er det saudi arabien

usa og eu som skal sidde ved bordet

bravour som udenrigsministeren også fortæller det

ét stort spørgsmålstegn og tænker ja hvad var det egentlig lige der skete og det er der

når man har sagt a må man også sige b

jeg godt nok have en meget underlig fornemmelse

er for styrker der er til stede i området

og de irakiske sikkerhedsstyrker i området

nedtrapper konflikten i stedet som de gør i øjeblikket at optrappe konflikten og derfor er det jeg siger at jeg

er noget man ikke ønsker skal komme ud som er værre end det man jo oplever lige nu den meningsløshed der er lige nu

man lukker irakkommissionen

at danmark valgte at gå i krig og det er altså ting som var faktuelt konstaterbare

saddam hussein ikke samarbejdede med fns

resolution fjorten en og fyrre var overtrådt

en forudsætning for en fredelig afvæbning af irak

havde været forgæves at lave et samarbejde mellem våbeninspektørerne og irak og så videre og

et meget klart grundlag for hvorfor danmark gik i krig og derfor var det politisk drilleri at nedsætte en irakkommission vi mener at det var spild af penge og derfor valgte

de sender af sted mod syrien fra det kaspiske hav er jo

er jeg helt enig i er særdeles særdeles problematisk

er da lidt underligt

integrere de religiøse og etniske dele af irakiske hær

med iran og med rusland men det betyder ikke at vi skal sige at så kan vi ikke samarbejde med al abadi det er vi nødt til at gøre hvis vi ønsker at holde sammen på irak og

den nuværende ledelse i irak har nogle som forsøger

som vi har sagt til dem til sig

og støtter assad og

gør det og at det er et problem at

bidrager til at de kan gøre det

hvad det giver af udfordringer for os i koalitionen

vi kan håndtere hele situationen omkring ikke bare is men også omkring at få fjernet assad

vi ikke ved et uheld kommer til at lave en

af direkte kampmæssig kontakt mellem russiske

vi bliver nødt til at samarbejde og nødt til at erkende at der er nogle faktiske forhold i regionen der gør at det her er kompliceret det betyder ikke at alt hvad al abadi gør er rigtigt men jeg mener bare vi skal anerkende at han forsøger at

tæt man bør gå til regimet i damaskus

hvor danmark lægger sig i den debat hvor usa og tyskland tilsyneladende

aftale med regimet i damaskus mens andre lande trækker i den anden retning

hvad der egentlig er motivationen for at regeringen ønsker at melde ud at vi skal sende

for et mandat vi udsender f seksten

i forhold til assad at vi

en transition så man kommer væk fra den nuværende ledelse til en anden ledelse for at skabe en varig fred

og kort transition og nogle ser mere åbent på at den

men det der tidligere var uenighed om var hvorvidt

altså hvorvidt assad kunne være en del af den endelige løsning det er der nu en enighed

hvor hele landkortet

sig dramatisk som følge af ruslands og irans indtræden og så videre

til en udsendelse af f seksten igen

i forhold til hvor vi står henne mener jeg at hvis man skal finde en varig løsning er det nødvendigt at inddrage den moderate syriske opposition

assad skal være så kort som mulig jeg anerkender at det

russiske interesser for at være til stede i regionen og for den sags skyld også de iranske interesser

derfor tror jeg at baath partiet som assad kommer fra måske kan spille en rolle i en længere overgangsløsning end assad i sig

sker konkrete fremskridt hvilket jo

ikke slå så meget ned på selve redegørelserne

slags historiefortælling det

redegørelserne ikke mindst når

slår ned på vigtige områder som

island i næste uge

at være lidt on and off i forhold til det nordiske samarbejde

man vender tilbage

mere politik på den positive måde

stadig væk hyggeligt og fornøjeligt og alt det der men der bliver også

som vi vel ret kraftigt fik sat i værk

politiske beslutninger til drøftelse

der er et større politisk engagement det i sig selv synes jeg jo er ganske ganske udmærket

det reformarbejde det tror jeg er fuldstændig afgørende

nordiske merværdi

så havde nogle af de diskussioner som vi

også i de andre nordiske lande om

konkret nordisk samarbejde et andet område som også fylder meget i redegørelsen er grænsehindringerne

gennemarbejdede ting op om hvor meget vi kan

mindske grænsehindringerne der er ingen tvivl om at vi

det arbejde der bliver lavet i udvalget

som minister viser

kulturarbejdet fylder meget og er vigtigt for det nordiske samarbejde der er masser af steder hvor vi på kryds og tværs gør noget som er med til at sikre

bedre udspil i forhold til hele den globaliserede verden

det er et af de steder hvor vi ikke kun i nordisk sammenhæng men i det hele taget

bruge masser af energi i de kommende år

nogle forandringer som kommer til at sætte sig spor og vi er mange som

bliver vigtigt med de klimaforandringer der er

kommer til at betyde noget også i forhold til de materielindkøb osv vi gør i fremtiden

gør i forhold til skibssikkerhed

vi gør i forhold til søkort

forliser i i farvandet

omkring grønland hvad er der så af muligheder der er der nu lavet nogle internationale regler om på det område men jeg er ikke et øjeblik i tvivl om at der skal gøres endnu mere

de ting jeg synes vi skal have fokus på

og landkortslæsning

fuldstændig afgørende det jeg synes er det gode

mere konkret sagt sådan lidt

det gået fra lidt for meget skåltaler

når vi skal have formandskabet næste år vil fra dansk side

på det nordiske område jeg synes at

er tre områder som trænger sig på det er forsvarssamarbejdet

det er sundhedssamarbejdet og så er det norden og turisme når det gælder sundhedsområdet

et øjeblik i tvivl om som jeg sagde tidligere her at der er

lægers autorisation

dansk valgkamp som blandt andet handlede om dyre medicinpriser

mulighed for at vi her kan gøre noget fra nordisk hold så der er tror jeg når det gælder sundhedsområdet

selv om der er forskelligheder også rigtig mange lighedspunkter

sig gældende når det gælder turismen jeg tror faktisk at vi ikke helt har forstået

starte med at sikre at de kommer til de nordiske

den politiske debat trives bedre i det nordiske samarbejde

jeg har stadig væk et håb om at den kommer

tidspunkt i den her folketingssamling men det må vi vente og se min pointe er at både når det gælder kontinentalsokkel når det gælder søveje

det storpolitiske spil så har arktis fyldt meget men min påstand er at det kommer til at fylde mere i de kommende år og at der skal bruges flere kræfter fra dansk side på

er fuldstændig med på at der så er rigtig meget på de områder som er hjemtaget af grønland

stadig væk være et fornuftigt samspil og en udveksling af synspunkter

det viser ret så meget om det større engagement

var at det er kommet op i et andet gear

danmark er en stærk fortaler for at eu tildeles observatørstatus i arktisk råd

stilling til det og hvorfor

handelssanktioner mod færøerne da forhandlingerne mellem kyststaterne om fordelingen af atlanto skandisk sild ikke gav resultat hvordan stiller socialdemokraterne sig til

nogle ting hvor vi er nødt til at udelukke

at det er vigtigt at vi på de her områder selvfølgelig også inddrager

en vigtig samarbejdspartner ikke kun for os men for en række af de lande som også er engageret i arktis

det synes jeg er fint at vi koordinerer men hvordan er socialdemokraternes holdning til at vi jo faktisk

har afskaffet for eksempel autorisationen for translatører det vil sige at vi har et vildt marked uden at vide om det er professionelle folk vi har til

jeg synes der er så stor en samlet gevinst for de nordiske lande

fjerne så mange grænsehindringer som overhovedet muligt den samlede gevinst

så der er rigtig meget at gøre på det område og det synes jeg er en vigtig prioritet

rigtig mange lande har vist interesse men der har været begrænset

interesse fra dansk side for mig at se handler det om at vi skal være førende i arktis

bør det komme nu og det har jeg en fornemmelse af det gør så er jeg i øvrigt fuldstændig enig i at det er

det er jo lige præcis det der er det afgørende her

i forhold til den arktiske udvikling

når det gælder forsvarspolitik økonomisk politik og handelspolitik kommer arktis og de beslutninger der kommer til at blive taget her i den kommende tid til at få afgørende indflydelse på danmark

da det ser ud som om det bare eskalerer men det undrer mig meget at vi endnu ikke har fået etableret et effektivt system så vi kan forhindre at de såkaldte nomadelæger som har mistet autorisationen i ét nordisk land kan fortsætte med at fejlbehandle patienter i andre nordiske lande det er simpelt hen ikke godt nok det er en problematik vi har kendt gennem flere år det er blevet taget op flere gange

ad flere omgange været behandlet i nordisk råd men der er så stadig væk ikke sket noget

konkret område hvor vi kan gennemføre noget helt specifikt som i den grad vil skabe merværdi for de nordiske borgere og det burde være til at løse ret enkelt

et andet vigtigt fokusområde i nordisk råd er arbejdet med at eliminere nordiske grænsehindringer det er rigtig fornuftigt hvis vi kan fjerne bureaukratiske og tekniske hindringer som står i vejen for at skabe vækst og beskæftigelse i vore lande giver det naturligvis rigtig god

jeg godt tænke mig at vi havde større fokus på de nordiske sprog det bør være en naturlig del af det nordiske samarbejde at vi sammen arbejder for at styrke og bevare de nordiske sprog vi ved alle at især engelsk fylder mere og mere i vores dagligdag på uddannelsesinstitutioner og så videre der er brug for at vi gør en aktiv politisk indsats for at påvirke udviklingen og styrke de gode nordiske sprog her til sidst vil jeg rose et af de projekter som man har sat i søen på erhvervsområdet nemlig projektet nordic built cities hvor man sigter mod at skabe smarte attraktive og bæredygtige byrum i norden ikke blot vil det være godt for os selv

vil også være koncepter som kan eksporteres til udlandet der er ikke meget der tyder på at urbaniseringen og bevægelsen fra land mod by vil stilne af på verdensplan de næste mange år så der vil helt åbenlyst være et marked for gode bæredygtige løsninger hvor vi her i norden kan byde ind med nogle af vore klassiske værdier og kompetencer som design og

stor og vigtig opgave at sikre at udnyttelsen af de nye muligheder i det arktiske område kommer til at foregå på forsvarlig vis det er helt naturligt at de nordiske lande og nordisk råd engagerer sig i denne opgave vi skal udvise rettidig omhu afslutningsvis vil jeg endnu en gang sige tak til de to ministre for redegørelserne og sige at jeg personligt ser det som et stort privilegium at være blevet medlem af nordisk råd og jeg ser meget frem til det fortsatte arbejde og samarbejde

jeg går meget ind for arbejdet med arktis

vores medlem henrik brodersen

mere data

lille befolkning altså en en befolkning der er spredt

til noget konkret og til de her arbejdspladser i arktis synes jeg også at enormt vigtigt at danmark kommer på banen det er en rigsfællesskabsopgave

en proces der kan fortsætte så

til grønlands erhvervsliv er behov for at de kommer på banen med hvad der er

vi politikere skal være med til at sætte nogle rammer så

ålandsøerne færøerne grønland island og norge aktivt har valgt eu fra jeg vil bare bede ordføreren om

og hvordan man kan styrke de ting

samarbejde er hvad angår grænsehindringerne

at fjernelse af grænsehindringer er et vigtigt område det er og har været en lang og sej kamp men jeg synes

der er nogle fremskridt vi fik den gamle regering med

dansk formandskab for ministerrådet er ved at løbe ud og debatten har

ikke hele befolkningen der har opdaget at

har haft formandskabet der

tættere samarbejde på sundhedsområdet men også velfærd og gode vinkler der kan danne grundlag for vores største udfordring nemlig en bæredygtig udvikling det er vel bedst formuleret i de sytten nye verdensmål eller bæredygtighedsmål som

netop har vedtaget i new york det bliver mål som skal gennemsyre både det nordiske og det danske arbejde frem til to tusind og tredive og jeg ser det nordiske samarbejde som et rigtig godt sted at drøfte fælles initiativer

bruge hinandens erfaringer til at komme rigtig rigtig langt med de ambitiøse mål

fælles indsats i kampen mod social dumping de nordiske arbejdsmarkedsmodeller har så mange ting til fælles at vi burde samarbejde langt tættere om at modvirke de negative effekter der også også er af fri bevægelighed ikke mindst den form for fri bevægelighed som eu reglerne har medført og som jo har givet os så meget

op i front i samarbejdet og derfor

social dumping være meget central del af

den venstresocialistiske grønne gruppe i nordisk råd ser gerne at vi

et langt tættere samarbejde i de nordiske lande om at modvirke social dumping fordi vores arbejdsmarked er åbent fordi vores arbejdsmarked ikke er så reguleret af lovgivning og netop er overladt til parterne er det vigtigt at vi har en fælles interesse og fokus på det her område

grønne gruppe i nordisk råd var uenige med de fleste af jer i at der skulle spares på det

det oplevede jeg da jeg var

besparelser rask væk kom med millionudgifter til nordiske huse både i flensborg bruxelles og i baltikum uden overhovedet at

en økonomisk dækning ja det virkede lidt atypisk at det skulle være enhedslistens folk der skulle mane til besindighed med økonomien men det var altså tilfældet vi skal altid drive tingene effektivt men der er mange gode aktiviteter der nu ikke igangsættes og som nu aldrig kommer i gang jeg er varm tilhænger af et nordisk hus i flensborg

være til stede set fra enhedslistens side og fra gruppen i nordisk råds side har vi altså den klare opfattelse at vi helt skal droppe nedskæringerne på nordisk journalistcenter nordisk sommerhøjskole og de eksisterende nordiske huse de aktiviteter er vigtige elementer af vores fælles samarbejde så lidt om flygtningene et emne som

de mange millioner flygtninge som søger et fredeligt sted at bo

er ingen tvivl om at nordiske lande kan lære af hinanden og hjælpe hinanden i de her spørgsmål og måske vise eu hvordan man kan fordele opgaven lige nu tager sverige en rigtig stor del af flygtningene og det er oplagt at de nordiske ministre drøfter indsatsen og finder fælles løsninger norden med stærke samfund kan meget mere end regeringerne tror

med bombefly de nordiske lande har tradition for at kunne spille en positiv rolle når konflikter skal afværges vel at mærke med ikkemilitære midler desuden er det værd at understrege at der er meget godt samarbejde rundt omkring østersøen mod menneskehandel også selv om

har været et retsforbehold nu har vi jo diskuteret om det kunne

med retsforbeholdet men det kan det altså myndigheder

på mange niveauer gør en kæmpe indsats mod menneskehandel og det bør vi fortsat støtte når det nu løber ud om et års tid så synes jeg vi skal overveje hvordan vi kan sørge for at der stadig væk er midler til det her vigtige arbejde arktis på

byder arktis på udfordringer

huske at især grønland er årsag til

jeg ser gerne at de tre lande i rigsfællesskabet spiller en meget mere ligeværdig rolle i de arktiske fora det er vigtigt at vi fokuserer på miljø og natur og en afmilitarisering af arktis arktis skal være atomvåbenfri desuden

aktuelt behov for et stærkere fælles beredskab i search and rescue arbejdet og vi er nødt til i den kommende tid at flytte penge fra

offensivt militært isenkram til disse beredskabsopgaver

til sidst vil jeg sige lidt om hvad vi mener vi skal måle hvis vi skal spørge os selv om nytten af

det tæller højt at nordisk samarbejde styrker indsatsen for en bæredygtig udvikling hvor mennesker og natur lever i balance med hinanden

samarbejde fremmer en fredelig udvikling uden krige og konflikter i vores område

vi udvikler en fælles kapacitet i ikkemilitær konfliktløsning og fredsbevarelse det er det som oftest benævnes den bløde sikkerhedspolitik

tredje er at nordisk samarbejde forsvarer og

det fjerde er at vi udvikler demokrati og finder nye veje ved at engagere borgere i vores lande

særlig i verdens fattigste lande

leve som gode naboer hvor borgere kan rejse og bosætte sig og arbejde i alle lande vi må gerne bruge det

samarbejde lidt mere aktivt og lidt mere gensidigt forpligtende for os er debatten om et nordisk forbund ikke fjern og afskrækkende vi anser på lange stræk norden som

dynamisk og demokratisk alternativ til eu der på mange områder

topstyring svært ved både at give et godt billede til borgerne men også

give svar på rigtig mange områder på en god og demokratisk måde vi har

at sikre at det ikke bare er en dansk idé

men jeg synes slet ikke at vi skal være bange for at have så meget selvtillid i det nordiske at vi godt kunne lære bruxelles et og andet på det demokratiske område så det

prøve at vende tilbage til hvis vi engang igen kan få lukket op for kassen

jeg er

mig at vi havde nogle overvågningsfly at vi havde noget redningsgrej at vi havde nogle flere helikoptere og den slags ting

kæmpestore område kan vi jo ikke dække med de få skibe og få helikoptere vi har til rådighed i øjeblikket og uanset at

indse at hvis der skal være så meget trafik som der er planer om hvis der skal være så meget aktivitet deroppe så skal der en helt anderledes aktivitet til og man skal investere i det og der ser jeg pengene

bedre til de opgaver end til

at arktisk råd og danmark

de fleste ved jeg er tilhænger af at vi bruger den mellemstatslige og den meget åbne arbejdsform vi har i norden

styrke både hinandens

opgaver især de ikkemilitære opgaver men også opgaver som handler om

lande og grupper af lande en meget meget større rolle i de store konflikter der er ude i verden jeg mener

skandinavien skulle gøre ligesom vores udenrigsminister siger og via en dialog

at fremme og finde løsninger frem for

skabe fjendebilleder det kunne vi gøre vi har en kæmpe kæmpe styrke og en stor autoritet og vores økonomi er jo meget meget større end russernes på den måde har vi en mulighed vi slet

sådan set aldrig ruster heller ikke selv om forholdet ikke nødvendigvis får den store opmærksomhed derfor ønsker liberal alliance også at udnytte alle de praktiske samarbejdsmuligheder der kan styrke og give merværdi for det nordiske forhold norden som begreb har vel i virkeligheden heller aldrig haft det bedre end nu vi har blandt andet på det seneste haft mulighed for at iagttage en mindre kappestrid imellem potentielle amerikanske præsidentkandidater når det handler om at kopiere netop vores nordiske samfundsmodel i liberal

for os er kronjuvelen også bestræbelserne på at få styr på og nedbrudt grænsehindringer til fordel for både vækst og velstand i hele norden men det er også vigtigt at

på områder hvor grænsehindringer ikke forekommer har fokus på en koordineret kontrol og deling af foreliggende information eksempelvis er det jo ikke mange dage siden

hvorledes en læge har kunnet shoppe rundt imellem danmark sverige og norge og fejlbehandle en lang række patienter uden at der for alvor har været et kontrolsystem hvor de røde lamper har blinket det synes vi godt at vi kan gøre lidt bedre vi bør her minde hinanden om at det nemmeste er at vedtage fine forordninger og regelkoordineringer mens det svære ligger i implementeringen og den daglige opmærksomhed her kan vi også henvise til kærlighedsforholdet fra før hvad jeg derudover vil definere som mere meningsfyldt samarbejde er hvis vi i norden kan deles om

dyrere og snævrere specialer på sygehusene og meget dyre indkøb af materiel til forsvar og beredskab samt eventuelt andre områder hvor en stor befolkningsbase lettere kan honorere en kostbar specialisering samarbejdet må

meget gerne tage form af helt konkrete aftaler på områder hvor der for alle parter kan være tale om udvidede muligheder det kunne for eksempel helt konkret være et fællesnordisk ambassadesamarbejde som netop nu kunne være mere aktuelt end nogen sinde før de første erfaringer på det område kunne man jo så for eksempel passende drage i forbindelse med det forestående cop21 i paris liberal alliance mener i den forbindelse at

i norden koordinerede vores ambitioner som det også er nævnt i redegørelsen men kravene til os selv skal jo ikke nødvendigvis være skyhøje for at

nordiske lande er faktisk tilsammen nået ganske langt og kan allerede i dag fremvise

mener vi at norden er helt fremme forrest i feltet hvilket vores erhvervsliv faktisk også mærker dagligt på energiområdet har vi jo i norden et direkte skæbnefællesskab da vi er forbundet via elnettet og har en fælles pris på baggrund af udbud og efterspørgsel

får det betydning for elprisen her i danmark og tilsvarende modsat i forhold til vores vindmøller disse mange dyre investeringer skal koordineres langt bedre til gavn for både klimaet vores forsyningssikkerhed og og økonomien derved undgår vi også store fejlinvesteringer og uhensigtsmæssig konkurrence mellem for eksempel velfungerende kraftværker og alle mulige og umulige støttede energiformer på det nordiske

alliance stadig væk at det foregår med museskridt

mange områder hvor der fortsat er mulighed for effektiviseringer lad mig for eksempel her nævne forskningssamarbejdet og de mange forskningsområder som ikke direkte er relateret til nordiske forhold og hvor universiteterne i forvejen arbejder med de samme emner i andre internationale sammenhænge fokus bør klart være på specialer inden for den nordiske sprog og kulturramme og inden for den nordiske geografi herunder selvfølgelig også arktis liberal alliance mener nemlig at det nordiske samarbejde om arktisk

skal styrkes og at det fællesnordiske samarbejde stræbe mod en mere central rolle for den globale arktiske

det bringer os så naturligt over til

det arktiske samarbejde som alle de nordiske lande jo også er en del af men i dag er det arktiske samarbejde ikke kun påvirket af omstændighederne inden for norden og arktis nej hele den internationale sikkerhedspolitiske situation har vist sig at være afgørende for samarbejdsklimaet i arktis det samme gør sig i øvrigt gældende for østersøsamarbejdet det må derfor også stadig tjene danmark bedst at få eu officielt tildelt rollen som observatør

kontinentalsoklens udbredelse omkring grønland og færøerne

i det fremadrettede samarbejde i arktis bør derfor koncentreres om oplagte og mere praktiske emner som sejlads sikkerhed redningsberedskab havmiljø og som tidligere nævnt forskning tætte samarbejdsrelationer på de nævnte områder vil

selvsagt understøtte fastholdelsen af regionen som et lavspændingsområde

sidst men ikke mindst mener liberal alliance at

ville være oplagt at det arktiske samarbejde fokuserede yderligere på forhold vedrørende samhandel og eksport

hensyntagen til den til enhver tid gældende politiske situation og eventuelle

det er derfor også meget tilfredsstillende at tvisten mellem eu og færøerne om sildekvoter tilbage fra to tusind og tretten blev løst ved en fælles forståelse den sag kan forhåbentlig tjene som eksempel på løsninger af fremtidige politiske uoverensstemmelser

mine første heroppefra og igen tak til

for den meget udførlige redegørelse det kan være svært at gøre kort

videreudvikle det nordiske samarbejde på arktiske forskningsområder så det får en mere central rolle globalt set jeg mener vi har basen for det både i rigsfællesskabet og med

selv mulighed for at opleve flere steder hvor

kommende år vil se en rivende udvikling

bedre eksportmuligheder og samarbejdsmuligheder på tværs

jeg ikke stå her og komme med

i at indgå i en tydelig og stærk dialog med også de grønlandske medlemmer

den næsten ikkeeksisterende korruption befinder de nordiske lande sig i international verdensklasse

så mange områder hvor vi ligner hinanden at vi faktisk bør samarbejde endnu tættere end i dag vi ser norden som en oplagt mulighed for at samarbejde og der er specielt et potentiale for et langt mere visionært samarbejde end det vi ser

implementering af fns bæredygtighedsmål inden for miljøsektoren og der mener vi at det vil være oplagt at man ikke kun ser på miljøsektoren men netop breder det ud og ser på alle sytten verdensmål

hvordan de kan opnå en stærk implementering det vil være et forbillede for resten af verden hvis vi kan gå foran her apropos klima og miljø

har vi allerede en nordisk arbejdsgruppe for globale klimaforhandlinger det er godt for i de nordiske lande har vi en fælles ambition om at skabe et stærkere samarbejde på netop

klimaområdet og sjældent har behovet været større når vi tænker på at vi er kort tid fra cop21

det er vigtigere end nogen sinde at mange lande står sammen så vi opnår en ambitiøs og bindende klimaaftale

andet område hvor vi ser grobund for et godt og generøst samarbejde er når vi taler om borgerinddragelse og demokratiudvikling i de nordiske lande

ser vi lige nu flere gode eksempler på at man arbejder seriøst med at skabe et mere inddragende demokrati i finland har de for eksempel et åbent ministerium

man en ny grundlov og i mange kommuner i hele norden ser vi rigtig mange initiativer som fremmer borgerinddragelsen det er også en af grundene til at jeg selv i næste uge i nordisk råd fremsætter

oprettelse af et nordisk center for demokratiudvikling og borgerinddragelse

for at vi får et center så vi kan lære af hinanden

opsamle viden og forhåbentlig blive klogere sammen

vil jeg kort nævne at vi bifalder regeringens fokus på klima og miljøbeskyttelse og vi håber at

jeg kan i øvrigt læse mig til at vækst i bred forstand er prioriteret det er vi ikke uenige i men det er vigtigt for os at

på at det også handler om vækst for klima og miljø og ikke mindst de mennesker der bor i regionen

med norden som samlingspunkt

står vi stærkere i arktis både når det gælder forhandlingerne om fordeling af arealer men også når det gælder fastholdelse af miljøkrav og hensyn til klimakrisen som ministerens redegørelse slår

stor synergi mellem de nordiske landes arktiske strategier men alligevel ses nordisk samarbejde stadig som et supplement til arbejdet i arktisk råd vi så gerne at man gik fra at se det nordiske samarbejde som et supplement til at se det som en større prioritet i det arktiske samarbejde fordi vi netop i fællesskab kan lægge pres på de andre lande

en bæredygtig udvikling i arktis både økonomisk socialt og miljømæssigt når vi taler om arktis er det vigtigt for os at have fokus på at der bor fire millioner mennesker i arktis det er vigtigt at vi fortsætter med at udvise respekt for dem og ikke tilsidesætter deres rettigheder for storpolitiske eller

vi også glade for at en bæredygtig udvikling til gavn for indbyggerne i arktis er en central del af den strategi der ligger for

muligheder i arktis men vi må ikke lade økonomien tilsidesætte miljø og social bæredygtighed vi håber derfor at regeringen vil fastholde sit fokus på de arktiske beboeres behov

ting hvor jeg synes der måske med rette kunne diskuteres yderligere i forhold til redegørelserne først

og det er energisamarbejdet for som det blev nævnt af flere ordførere har vi et godt nordisk samarbejde på klimaområdet men jeg synes faktisk at et af de mest lovende områder er energisamarbejdet der har vi jo et fælles marked på elområdet vi har potentiale

vi er et eksempel for hele resten af eu der kommer tilbage igen og igen og spørger til den nordiske model på energiområdet hvor vi jo supplerer hinandens vedvarende energikilder på en meget omkostningseffektiv måde og hvor liberaliseringen af markederne er gået meget smukt hånd i hånd med en stadig grønnere profil hvorfor ikke bruge det mere offensivt hvorfor ikke sætte et nordisk fingeraftryk både i eu og i resten af verden og vise at økonomisk vækst og udvikling

hånd i hånd med en af de mest ambitiøse grønne omstillinger i verden

de mest succesfulde nordiske samarbejder vi

ude i verden

arktiske strategi men som også

de nordlige dele af kongeriget både grønland og færøerne ligesom har

trænger sig på og som vi nok ikke får afklaret i dag også fordi vi stadig

interessant om forsvarsministeren

oplyse os om hvornår vi kan forvente at den her analyse kommer den har været på

i lang tid men uanset hvad sidder jeg

hører de forskellige talere

eller operationalisering af den arktiske strategi som vi har udarbejdet i fællesskab der er jo et enormt potentiale og for hvert år der går står det stadig mere klart at det er i rigsfællesskabets

til hvordan vi håndterer de enorme muligheder men

kommer i arktis som følge af klimaforandringerne åbner op for ressourceudnyttelse som åbner op for større transport som åbner store geopolitiske spørgsmål som vi hellere skulle være på forkant

bagudrettet der er det som om vi har haft lidt svært ved

egentlig gælder alle dele af rigsfællesskabet svært ved at finde fælles fodslag i forhold til hvordan vi i fællesskab kan udnytte det nogle gange

er et ligeværdigt og respektfuldt

arktiske spørgsmål det er jo rigtigt det betyder netop at vi selvfølgelig har en selvstyrelov som vi alle sammen respekterer men

inden for den nogle ting som

dansk domæne med udenrigs og sikkerhedspolitik

områder som er hjemtaget som nu er henholdsvis grønlandsk og færøsk domæne og som danskerne ikke skal blande sig så meget i men derfor kunne godt udvikle fælles strategier der kunne styrke hele rigsfællesskabet muligheden for at økonomisk vækst

i øjnene når jeg ser den arktiske redegørelse i år

til eu hvad er det egentlig grønland og færøerne har brug for i forhold til handel og eu der står jo her at eu er på vej med en arktisk strategi som kommer her i slutningen af året eller i starten af

hvad er egentlig vores holdning til den strategi hvad gør danmark som rigsfællesskab for at påvirke den strategi i en retning som alle dele af rigsfællesskabet kunne få noget ud af

konsekvenser for både eksport af fisk makrel

på forkant med en sådan strategi fra eus side hvor et enigt rigsfællesskab kunne spille ind med hvad vi gerne ville have at

eneste eu medlemsland der sidder der og det er da af enorm stor betydning at vi

eu ind i det samarbejde også i underudvalgene og sikre europæiske investeringer sikre europæiske interesser forskning og så videre både i forhold til klima

alle de andre problemfelter der trænger sig på

være fint at det var rigsfællesskabet der satte den dagsorden i eu ud fra hvad vi synes er

at gøre lidt mere ved man når ikke alting men her kunne vi måske godt i fællesskab tage en lidt mere offensiv dagsorden

ukraine hvad er den danske overvejelse om hvordan vi balancerer hensynet til

sikre så meget afspænding i vores del af verden som muligt samtidig med at vi har en historisk solidaritet med de baltiske lande som jeg i hvert fald mener

polen er stærkt engageret i det her spørgsmål har stærke holdninger jeg mener ikke at man kan diskutere østersørådssamarbejdet uanset hvad vi mener er den rigtige vej frem større eller mindre dialog med rusland men man kan ikke ligesom

af fuldstændig vital betydning for rusland og som man derfor også bliver nødt til at forholde sig til når man lægger en strategi for hvordan samarbejdet i den del af europa kan og bør

det her ind i hele den store diskussion om vores forhold til rusland generelt

synes bare at vi måske skylder i hvert fald balterne et par ord om hvordan vi tænker det her samarbejde og hvilke principper det bør basere sig på det skal være mine kortfattede supplementer til alle de mange gode ting som mange ordførere allerede har lagt frem og jeg håber at

den arktiske redegørelse at se at man skriver en del om det nordiske forsvars og beredskabssamarbejde

lidt senere at det er helt fraværende i forsvarsministerens redegørelse om det nordiske forsvars og beredskabssamarbejde

hvor tæt der koordineres mellem forsvars og udenrigsministeriet men her er altså et enkelt område

glæder mig rigtig rigtig meget til jeg har stillet

i grønlandsudvalget og fået at vide at den skulle komme omkring årsskiftet så det har jeg bestemt tænkt mig at holde ministeren

i arktis er det meningen at der skulle ske en evaluering i to tusind og fjorten

ved den her fine rapport men at den også ligesom bliver omsat og operationaliseret som

selv var inde på så det kunne være interessant at høre om ordføreren har nogle flere tanker

arktiske strategi er forkert eller at der er ting der står i den jeg ikke selv står inde for i hvert fald i dag men der er bare områder hvor man operationalisere de mål man har

beredskabsdelen som vi kommer til at diskutere når analysen endelig

en tredje del er hele diskussionen om fiskeri og rettigheder til det når nye områder bliver tilgængelige der er nok

det er utrolig spændende og der er store muligheder

domstol inden vi

tage de næste skridt i den sag vi håber selvfølgelig at

bidrag til klimaforskning det handler om

vi ønsker af eus engagement i

har slået søm i deres indstillinger inden kommissionen indleverer det til politisk behandling så min tanke var

spændende hvis vi kunne komme med nogle input til den konkrete plan som eu åbenbart har under forberedelse netop nu

midler og konkrete tiltag som rigsfællesskabet kan arbejde videre med

er selvfølgelig målet om at fremme private investeringer ikke mindst i grønland og sikre at andre lande også får interesse

fiskeri turisme og alt muligt og jeg tror stadig væk at der er et behov

både grønland som jeg hører den grønlandske regering og blandt mange udenlandske investorer men nogle gange mangler

desværre stadig væk for få investeringer

private sektor i grønland udefra og også gerne fra andre lande end danmark men

nogle fælles interesser som eu har som danmark har og som færøerne eller

vi så kan finde finde fælles fodslag og finde fælles løsninger som forener os mere end

de sidste år efter den tredje december tager tager

observatørstatus i arktisk råd

fiskeri inden for investeringer i beredskab og så videre

en kommentar jeg har jeg synes det er en meget god strategi vi

hvis vi i arktisk råd finder en måde

arktisk råd men arktisk råd er jo i øjeblikket som det vil være spørgeren bekendt lidt

hæmmet af at på grund af ukrainekonflikten har rusland sat foden ned for at eu kan

at vi selvfølgelig skal tage de erfaringer med og at eu kunne spille en stor og konstruktiv rolle i arktisk råd ikke mindst på de områder

nævner forskning og private investeringer men her og nu er min tanke også fordi det er lidt mere operationelt tror jeg at rigsfællesskabet

set kunne spille direkte ind til det arbejde kommissionen går og laver nu

vide noget mere

øjeblikket dels på grund af de sanktioner der er indført over for rusland

det her at der hvor der måske er mest grobund for at prøve at styrke østersørådssamarbejdet er på de lidt mere bløde områder inden for civilsamfund

at fortsætte som om

set enig med regeringen i at der er nogle muligheder i det her format men jeg tror bare vi bliver nødt til at tage højde for

situation vi har i øjeblikket så jeg kunne måske godt

meget meget spændende betragtninger vedrørende det manglende det manglende strategiske perspektiv i de her redegørelser

en påpegning af nogle problemstillinger

både i forhold til det arktiske og

det er sådan beskrivelser af samarbejdet som det jo ofte er i de her redegørelser og derfor tror

noget af debatten falder lidt ved siden af hvad

sådan at vi i den her diskussion tager alle spørgsmål vedrørende rigsfællesskabet op og hvad der måtte være af udfordringer dér de ligger også andre steder

jeg bare må være en begrænsning i den måde vi diskuterer de her

at der på et senere tidspunkt kommer mere mere strategisk tænkning ind

vi foretager os militært ude omkring i verden i øjeblikket i irak og tidligere også

i de her år vigtigere end det at vi måtte være i afghanistan eller

har jo altid kan man sige været en meget central del af

så kom nato lidt længere inde og så kom det nordiske allerinderst

været baseret på på samarbejdsrelationer i internationale

blevet tonet noget ned også efter at

nordek forhandlingerne brød sammen sidst i

gjort store bestræbelser på at

den nordiske samarbejdsdimension fordi vi er nogle der mener at det er vigtigt selv om vi er forskellige steder i andre alliancer

vi er i eu det er norge ikke selv om vi er i nato det er sverige og finland ikke

selv om vi er uden for eus forsvarsdimension det er sverige i allerhøjeste grad ikke

betyder det selvfølgelig at det giver nogle begrænsninger men jo også en forpligtelse til

og det afspejler den her redegørelse jo også

er en vilje til at vi vi fortsat gør i de nordiske lande med den historie

påpeget af andre her på talerstolen at vi diskuterer hvordan vi

sanders der er erklæret demokratisk socialist bruger os som eksempel også

der er en borgerlig regering i danmark i øjeblikket så

af en amerikansk socialist

jo virkelig synes jeg fik diskuteret

det har at gøre med at hvor der er undergrund hvor der er ressourcer er der altid strategiske interesser involveret at hvor der er nye handelsruter

er der altid strategiske interesser involveret og hvordan det vil give forskellige udfordringer jeg synes det er vigtigt og det fremgår også af redegørelsen

har haft en pointe hele tiden

det var meget godt set af dem der tog det initiativ at man fik hele diskussionen

gjort til et folkeretsspørgsmål i stedet for at gøre det til et militært og

at få rusland til at respektere det det er klart at vi ikke

i al evighed men indtil videre

kører en hård kritik af rusland

et problem som vi er nødt til at diskutere

hvordan udenrigsministeren gik ud i et interview i en avis og lige pludselig ændrede hvad den tidligere minister herre martin lidegaard havde sagt om rusland og

havde ligget da han var udenrigsminister

jeg synes måske at det er værd

om man skal ligge det ene eller det andet sted

argumenter for det ene og argumenter for det andet bestemt

tilhænger af at man skal have en konfrontatorisk kurs i

til rusland jeg mener faktisk at det er vigtigt at vi forsøger

martin lidegaard siger at der er et hensyn til balterne til vores baltikumpolitik

det må vi også have i baghovedet derfor synes jeg måske nok at vi savner lidt at udenrigsministeriet og ministeren er lidt mere proaktive

skal håndtere rusland i forhold til de problemer som vi

i forhold til som vi diskuterede tidligere

den russiske aktivitet i irak og mellemøsten hvor rusland virkelig fører sig frem i øjeblikket så det

på men det er så ikke med her vel men jeg håber da

vi kan få den diskussion på et senere tidspunkt for som herre martin lidegaard så fuldstændig rigtigt

jo af afgørende betydning for hvordan det samarbejde kan udvikles yderligere

til os

de efterfølgende forhandlinger i fn kommer til at foregå

skal passe på med

både fra dansk side men også

der er jo tale om at man på baggrund af videnskabsmændenes undersøgelser af havbunden

grænsedragningen skal være her og skal være der

undersøgelser de bruger og så må man

i fn systemet hvordan man får løst de der

det er sådan det det vil foregå fremover at det

ser helt bestemt området som

også for kongeriget at have indsendt

men hvad mener ordføreren vi skal gøre nu for at sikre

man ved at vi tager det her alvorligt og det er jeg

så jeg er ikke så nervøs for at det

kommer til at gå galt for rigsfællesskabet jeg tror faktisk vi er meget vel forberedt

engagement som regeringerne i både nuuk og

så må sige kørt ind i i det her arbejde og som den danske regering jo også gør

lande viste rigtig store interesse

budskaberne fra arctic circle viser blandt andet også at flere lande herunder kina mener at arktis tilhører alle

jeg bare sige nej arktis tilhører først og fremmest det arktiske folk

circle slog den internationale formand for inuit circumpolar council okalik

internationalt folk der er ikke et modsætningsforhold imellem det at være inuit og være verdensborger det er ikke enten eller men det er både og

vi har også selv en opgave for da man for ti år siden snakkede om globalisering i hele resten af verden snakkede vi i grønland om grønlandisering jeg synes det er rigtig vigtigt at man ikke lukker sig om sig selv

vi ikke brug for uafhængighedserklæringer men vi har brug for at vi ser hvad det er der samler os hvad det er vi er fælles om hvad det er for nogle fælles interesser vi har

vi er bevidste om hvad det er for nogle fællesskaber vi indgår

i mit håb for grønland og for rigsfællesskabet

at vi i arktis spiller en stærk aktiv og deltagende rolle jeg ser derfor også frem til at kongerigets arktiske strategi bliver evalueret som man har bebudet vi er nødt til at tage stilling til den stigende internationale interesse for arktisk råds arbejde det er vigtigt at vi tager aktiv stilling til oprindelige folks organisationers rolle i det fremadrettede arbejde men også i forhold til det politiske arbejde

vokseværk og det er på mange måder meget glædeligt men det er vigtigt at centrale aktører i arktisk råd og i udviklingen af arktis også fremadrettet er den arktiske lokalbefolkning

arktisk råd skal her i de kommende år tage stilling til selvstyrende nationers rolle i rådet herunder grønlands fremtidige rolle beslutninger om en lang række sager som har direkte betydning for arktis og for udviklingen i vores region tages af de selvstyrende nationers parlamenter hvorfor hvorfor en mere betydningsfuld rolle i arktisk råd er en naturlig udvikling

relationen mellem grønland og danmark

globalt perspektiv et forbillede for oprindelige folk den politiske selvbestemmelse som vi i fællesskab har opnået kan vi være stolte af grønland er i forhold til mange andre oprindelige folk i verden nået rigtig langt på meget kort tid det forpligter at være fremme i skoene og grønland og danmark har

en opgave i forhold til at fremme og beskytte oprindelige folks rettigheder regeringen opfordres hermed til fortsat at støtte dette arbejde og særligt vil jeg opfordre regeringen til at støtte op om det vigtige arbejde

ved blandt andet at fremme fns deklaration om oprindelige folks rettigheder det handler om at vi skal bygge et stærkt og et sundt samfund op fra bunden med basale menneskerettigheder som fundament for grønland handler det om

opdatere og udvide vores udenrigspolitiske engagement så vores stemme bliver hørt og vi med tiden opbygger vigtig viden og stærke internationale relationer

under det canadiske formandskab af arktisk råd fik man etableret arctic economic council

rigtig interessant initiativ som vidner om at vi i arktis er blevet bevidste om at vi skal forudse og vi skal imødekomme de økonomiske muligheder som der opstår ved at der er en øget interesse for vores område jeg så gerne at vi i fællesskab fik omsat den voksende internationale interesse til målrettet handling at vi igennem strategisk investering i nye erhverv kunne være med til at sikre at interessen også kom rigsfællesskabet til gavn vi ved godt at markedspriserne for mineraler og olie

lavpunkt på dette tidspunkt men der er rigtig mange andre vækstmuligheder for eksempel turisme innovation iværksætteri eller forskning

turistsæsonen

lad os da understøtte denne positive udvikling til gavn for os alle

lad os bruge en innovativ afsøgning og og præsentation af nye erhvervsmuligheder til at åbne investorernes interesse for grønland infrastruktur iværksættere og følgeerhverv for turisme kunne være oplagte

eu norden eller danmark

være investeringspartnere som kunne være med til at bane vejen og sikre en positiv økonomisk udvikling i grønland obama sagde

i alaska for ikke så lang tid siden at klimaforandringerne i arktis ikke kun påvirker befolkningen der bor i arktis de påvirker hele verden mange forskere studerer i

det er for nogle effekter som klimaforandringerne har i arktis jeg mener der er muligheder i at grønland kan være langt mere ambitiøse i forhold til at være en forskningsnation som kan omsætte international forskning og best practice i vores del af arktis til banebrydende ny viden og økonomiske fordele

vi kan kigge på den fysiske og den teknologiske infrastruktur så der er mulighed for at vi kan skabe vækst og vi kan være en del af en mere globaliseret verden lad os bruge den nye teknologi for eksempel droner laserteknologi og satelitter til at være med til at udvikle vores viden og løse konkrete opgaver vi ved der er opgaver som søopmåling overvågning søopmåling overvågning og redningsopgaver i grønland vi er nødt til at tilpasse os til en ny virkelighed grønland

være endnu mere kendt for at være grøn for at være miljøbevidst og for at fokusere på bæredygtighed de beslutninger som vi træffer i

det påvirker vores efterfølgere siger vi ja til uran og til at være et uraneksporterende land ender det med at vi smider regningen videre til vores børn det vil inuit ataqatigiit ikke være med til vi er nødt til at vende vores fokus fra kortsigtet vækst til at bevare det positive billede som der er af grønland og den grønlandske natur det handler om at skabe langsigtet bæredygtig vækst menneskeligt socialt og i harmoni med vores natur

vi har også stadig væk en kamp i forhold til at sikre bæredygtig sælfangst og salg

øget viden blandt forbrugerne og vi skal have fjernet de handelsbarrierer der er for salg af grønlandske produkter vi er nødt til i fællesskab at minde eu om at der skal handling bag beslutningen om at eu borgere skal oplyses om at grønlands sælfangst er bæredygtig det er vigtigt at grønland bliver betragtet som en international medspiller og alt hvad der vedrører os

vi deltage i det gælder også sagen om basekontrakten vedrørende thule air base en sag hvor vi fra inuit

side mener at forsvarsaftalen bør evalueres med henblik på en genforhandling for sagen om thule air base er ikke slut greenland contractors har fået fornyet deres kontrakt i indtil videre seks måneder så sagen er langtfra slut

hvad et grønlandsk dansk selskab er og vi må ikke lade os tromle af usa i dette spørgsmål

alt for stor økonomisk og moralsk betydning for grønland til at vi lader os føje

et fælles beredskab og hvilket behov er der for at udvide arktisk kommando i hvilken retning skal det være det er jeg

der er trods alt fem og firs personer til rådighed hvoraf de fem og fyrre er i nuuk og hvad mere skal der

at der måske er behov for nogle flere ressourcer for at

som endnu ikke er hjemtagne områder

dette vedrører selvfølgelig også områder såsom

jeg ankom i går

hvor der var knap en tusind ni hundrede deltagere fra alverdens lande der har interesse i arktis her diskuteres og belyses geologi klima permafrost

arktiske politikker kultur mulige investorer investeringer klimamål muligheder og udfordringer

en stor deltagelse fra dansk side og stor interesse for området det kommer måske

men også helt bestemt mange nye udfordringer og muligheder

en indsats der har klare målsætninger om at kunne løfte fremtidens udfordringer

der er arktiske stater spørgsmålene presser sig mere på end nogen sinde i siumut har vi igennem en årrække klart meldt ud at vi arbejder for et selvstændigt grønland fra siumuts

at hjemtage ansvarsområder fra den danske stat

den udvikling er fin og helt naturlig

grønland jeg bemærker at regeringens arktiske redegørelse redegør for mange ansvarsområder som i forvejen allerede er hjemtaget af

man kan undre sig lidt over at det fylder så meget i redegørelsen jeg havde gerne set at regeringen havde

arktiske del af kongeriget og også hvor langt man er nået med implementeringen af kongerigets

arktiske strategi således at man viser hvilken vej

hvad angår justitsområdet der er et forsømt område og ikke mindst de store udfordringer arktisk kommando står over for med hensyn til search and rescue beredskabet suverænitetshåndhævelsen

østgrønland vi forestiller os en fremtid også for grønlands selvstændighed hvor danmark sammen med grønland har en rolle at spille i arktis en fremtid hvor vi gør brug af de muligheder og den viden vi har opnået sammen gennem vores sameksistens så jeg spørger hvad vil danmark med arktis ministeren henviser til den danske arktiske strategi

der lægger op til at vi anvender de nye muligheder i arktis i grønland er der således ved at blive anlagt en rubinmine syd

det er næppe tilfældigt at norge har en klar målsætning om at udvikle erhvervet i den norske del af arktis norge annoncerede således sidste år at de satte to milliarder norske kroner ekstra af i to tusind og femten så de kan omsættes til nye muligheder og nye jobs i den arktiske del norge har endda erklæret at arktis er det vigtigste udenrigspolitiske område for norge

men især på erhvervsområdet kunne danmark og grønland få glæde af øget samarbejde de nye muligheder kan føre til en bæredygtig erhvervsudvikling i grønland men de kan også føre til arbejdspladser og indtægter fra danmark hvis danmark vil denne mulighed baner vejen for et win win foretagende redegørelsen fokuserer

et ønske om en fredelig udvikling i arktis

at respektere det ønsker vi alle men hvis vi ser på landene omkring os kan vi konstatere en betydelig oprustning i arktis en oprustning i investeringer i infrastruktur forskning bilateralt samarbejde sar beredskabet sikkerhed og meget mere ministeren forklarer at man

forsvarets fremtidige opgaveløsning i arktis

ministeren forklarer også

seksten det giver selvfølgelig håb

da der i år var et mindre olieudslip i grønlandsk farvand

det er en nødvendighed som er taget seriøst af arktisk råd gennem mange år et land alene ville ikke kunne klare denne udfordring island har for eksempel allerede indkøbt det nødvendige materiel til hurtige og effektive eftersøgninger af store områder med fly hvis uheldet skulle ramme et krydstogtskib

vil vi også ønske for grønland analysen af forsvarets fremtidige aktiviteter blev sat i gang på foranledning af rigsrevisionens kritik af det grønlandske beredskab det er en uheldig baggrund men på sin vis er timingen heldig for den danske beslutning om indkøb af nye jagerfly er på trapperne

nogen sinde i den sammenhæng giver det den danske stats ansvarsopgaver i det arktiske en chance for at blive opprioriteret og opgraderet til at kunne råde over eget fly og bedre beredskab og træning et tiltrængt tiltag

danmarks oprustning og engagement i arktis er af stor betydning det vil også i sig selv være et signal til vores arktiske nabolande om hvilke ambitioner danmark har for sin fremtidige tilstedeværelse i arktis den arktiske strategi sætter også som mål at danmark skal være

det er blandt andet klimaforandringernes konsekvenser det er i sig selv meget godt

i arktis kunne sagtens tilføres en ny erhvervsorienteret dimension erhvervsrettet forskningssamarbejde mellem virksomheder og universiteter vil kunne styrke begge vores lande og dermed også styrke rigsfællesskabssamarbejder

i at udnytte enzymer man kun finder i grønland økologisk opdræt af

af arbejdspladser i grønland

danske virksomheder der engagerer sig i

vi har brug for en anderledes arktisk politik

fælles investeringer

og fælles målsætninger som stærke partnere i det nye arktis

skal vi sikre gode succeser dem kan vi skabe sammen og ikke mindst kreere best practices på samarbejdet i

der søger at udnytte de nye muligheder klimaforandringerne fører med sig det danske kongeriges submission vedrørende kravet om kontinentalsoklen vil bringe og kræve mange forskningsopgaver monitorering af polarhavet og ikke mindst vil det indbringe ny viden en indsats som i sidste ende forhåbentlig resulterer i et større territorium det kræver en målrettet indsats og strategi

en rolle der er langt mere ambitiøs og mere engageret end i dag en arktisk strategi som også er økonomisk underbygget og sikret en arktisk strategi som gør grønland danmark samarbejdet til en stærk arktisk nation og en arktisk stat værdig fra siumuts gerne kvittere for de tiltag ministeren redegør for vi mener dog stadig at det er på sin plads at øge indsatsen til gavn for begge lande det er vigtigt at have

mål og ikke fastholde et minimumsengagement til arktisk råds egne arbejdsgrupper og deslige det er en udstrakt hånd til danmark som danmark kan tage imod hvis det ønskes vi glæder os til en

den arktiske nations engagement på vegne af kongeriget

har i stort omfang den samme kulturelle baggrund og i høj grad sammenfaldende værdier som vi bygger på og de nordiske

et højt velfærdsniveau et højt uddannelsesniveau og et stort

og så har vi et brand som nyder stor anseelse verden over jo mere

af de velmente initiativer som er listet op under danmarks formandskab i nordisk ministerråd værdsætter jeg især initiativer som könbergrapporten på sundhedsområdet og det ambitiøse initiativ om om fjernelse af grænsehindringer i norden

bliver foregangsregion for et grænseløst samarbejde

savner jeg også et større

og eu desværre

nordiske samarbejdsaftaler og konventioner

da vi kun er omfattet af aftalerne som

nordiske borgere i visse sammenhænge

for eksempel får en færøsk førtidspensionist ikke automatisk

der er omfattet af konventionerne yderligere

flere uklarheder når andre nordiske borgere

disse

også inkluderes som en selvstændig del af de nordiske aftaler og konventioner og netop det at færøerne skal blive et selvstændigt medlem

yderligere en anbefaling til de ni og

mulighed for at deltage i det nordiske samarbejde på et selvstændigt

vis uløseligt knyttet til arktis fordi forholdene i arktis har så stor betydning for havmiljøet som er vores eksistensgrundlag

vi geografisk udgør en indgangsport til det arktiske

kan færøske fiskere sammenlignes med de arktiske

den miljømæssige udvikling i det arktiske

den smeltende is betyder for levedygtigheden af fiskebestande i det arktiske

ser vi alligevel også på mulighederne i en ændret trafikstruktur

på vejen ud eller på vejen hjem

men det giver vel også store muligheder for den veludbyggede maritime servicesektor til at markedsføre færøerne som en maritim servicestation og

en betydelig vækst i indtægter for denne sektor

til at vi får en mere diversificeret

reaktionerne på grindedrab som egentlig er en meget beskeden udnyttelse

også forværret overlevelsesforholdene for de arktiske folk som blandt andet har levet af sælfangst og de produkter som kunne produceres på den baggrund én ting er

sat den traditionelle fangerkultur under voldsomt pres

af sæler tynder voldsomt ud i fiskebestandene

brug for en dyb indsigt i de arktiske

og sælfangst ud fra de levevilkår folkene i

hensyn til holdninger hos byboere

i beskyttede cafémiljøer

den nyligt afholdte konference i reykjavík var særdeles inspirerende da der var rig lejlighed til at stifte bekendtskab med personer

ser på udviklingen i arktis med så stort et engagement

der egentlig sker i kølvandet på de

kan gøre for at afbøde de negative konsekvenser

indtrængende bad de høje herrer og kvinder om

inuitternes arktis som en nation i

som folkene i arktis står over for har mange ligheder med de

vi møder på færøerne såsom konsekvenserne af

deltage aktivt i det arktiske samarbejde om forskning og bæredygtig udvikling og vi kan konkret bidrage med vores

erfaringer hvad angår for eksempel fiskeri sejlads administration af naturens ressourcer

placeret nærmest ved nordpolen

som bekendt betydelig længere sydpå og er derfor ikke på samme vis direkte

har medlemskabet stor geopolitisk betydning

igennem sin observatørstatus

som regeringen eventuelt kan stille

den udvikling som vi har haft i det færøske samfund igennem de sidste halvtreds år hvor vi næsten er nået til at vi har en selvbærende økonomi og har en vældig stor trivsel i vores erhvervsliv har en hel del at bidrage med og hjælpe til med i udviklingen

arktiske region

færøske og grønlandske repræsentanter sådan at vi

på selvstændig vis men når det kommer til konventionerne og de samarbejdsaftaler

så er vi ikke med som en selvstændig del men kun som en

i eftermiddag hvor man netop har set

af sine lovgivende kompetencer til eu og så står nogle kompetencer tilbage i danmark og nogle kompetencer står

i mange tilfælde

løse sig hvis vi var en selvstændig del af de konventioner som

det nordiske samarbejde omfatter selvfølgelig vil vi

en ambition om på længere sigt også at

med i nordisk ministerråd men om det er noget som

forskel

det gælder fjernelse af grænsehindringer med den aftale mellem regeringen og

vi også har udfordringer i rigsfællesskabet på det område og

sytten besværlige hindringer

sig til mig som folketingsmedlem

enkeltstående tilfælde det er fordi reglerne og lovene er således at der er nogle reelle grænsehindringer mellem

breder sig over mange områder og for at gøre tingene enklere

regering nedsat en arbejdsgruppe

initiativ fra os nordatlantere det blev koordineret af socialministeriet og der var medlemmer både fra færøerne og grønland som havde dette som fokus jeg ved ikke hvad status

på dette arbejde men jeg vil anbefale at det

fortsætter på samme måde ellers er der fare for at ingen har ansvaret og at der ikke sker noget vi fik fjernet nogle hindringer i sidste valgperiode men de fleste er der stadig væk så jeg håber at vi kan få et møde med regeringen

og i sin redegørelse det nordiske samarbejde sammen med det arktiske samarbejde og

helt rigtige tilgang nemlig at man ikke ser på arktis som et slags reservat

fokus på bæredygtig udvikling som også er titlen på

ministerråds arktiske samarbejdsprogram for arktis skal bevares

der bor mennesker i området arktis er ikke og skal ikke være være en fredet naturpark

fuldstændig afgørende at udviklingen er bæredygtig for området er meget sårbart men lige så vigtigt er det at der kommer en udvikling til gavn for de mennesker som bor der de har samme ret som alle andre til

naturressourcer at befolkningen i arktis har denne ret

det skal være en slags reservat

er det mange gange to sider af samme sag henrik dam kristensen var i sit indlæg inde på

beredskab og talte om krydstogtskibe

også investeringer det er også indtægter det er også arbejdspladser

fører ordet i de relevante arktiske fora men

det er grønland men også færøerne der giver danmark den status danmark har i den sammenhæng færøerne ligger lige inden for

det som formelt kaldes for den arktiske cirkel

derfor bør regeringen sammen med rigsfællesskabets to andre regeringer gøre hvad den kan for at sætte fokus på de muligheder for forskning beredskab shipping og erhvervsudvikling generelt som grønlands og færøernes geografiske placering giver

det radikale venstres ordfører

at vi bør bør få en langt mere offensiv arktisk strategi når man tænker på den meget omfattende og meget indtægtsgivende forskning der foregår på svalbard så kan man godt nogle gange få den tanke at vi ikke

sælge vores lande i den sammenhæng når det gælder færøerne

nordøstpassagen og færøsk erhvervsliv vil gerne som

bunkret olie får købt mad og så videre

sejler videre vi burde stå sammen

om sig spiller en stor rolle at sælge sig selv er meget afgørende og det bør kongeriget gøre i en fælles arktisk strategi der blev i to tusind og tretten nedsat en

grønlandsk dansk arbejdsgruppe som undersøgte hvordan man kunne tiltrække investeringer til grønland vi burde gøre det samme

danmark og færøerne bør samarbejde mere

erkende at danmark og færøerne går i hver sin retning på visse helt grundlæggende områder det drejer sig først og fremmest om de områder hvor danmark er forpligtet af eu medlemskabet mens færøerne er uden for eu udenrigsministeren nævner nævner selv i sin redegørelse til dette møde sagen om sanktionerne som eu og dermed også danmark indførte mod færøerne i to tusind og tretten

i folketinget forslaget om at danmark skal tiltræde en tilvalgsordning på retsområdet det er endnu et skridt der fører

når man skal være sammen samtidig med at

man går hver sin vej så må man give hinanden plads det synes jeg

store og hele at vi gør men jo længere danmark går ind i eu jo mere rummeligt

må vi gøre rigsfællesskabet hvis det skal kunne hænge sammen også på det udenrigspolitiske område

som hedder den udenrigspolitiske bemyndigelseslov

må vi have det samme synspunkt vi kan

været et par sager hvor grønland og færøerne havde hver sin interesse

kan gå videre hvis den anden siger nej den parallelitet som loven

mellem grønland og færøerne er et problem og derfor burde loven

låser os fast det kan skabe konflikter mellem grønland og færøerne som så igen falder tilbage på danmark til sidst det er ligesom et tvangsægteskab som som ikke er gavnligt i det lange løb

gå tilbage til den ordning vi havde før

selvfølgelig kræver det en god dialog for at finde

arktisk råd som ikke har samme interesser som de andre og det kan gøre det meget besværligt

på arktisk råd det kan blive en besværlig situation og derfor bør norden stå mere sammen som også andre talere har

vi har haft fred i norden i to hundrede og en

naturligvis men det er ikke en naturlov at der er fred i norden det er en

symbol på denne politiske succes

en stor del af succesen i de sidste årtier

tager vi for givet men det er takket være nordisk

vi i nordisk råd nu flytter os mere over til at tale om forsvarspolitik om at koordinere

meget sprængfyldt stof i arktisk råd i disse dage

meget vigtigt at norden står sammen og taler med samme røst og fremfører de samme værdier som vi har i fællesskab i norden indadtil

europa og når det gælder arktisk råd og at vi forsvarer de principper som har ligget for det arktiske samarbejde

nemlig demilitarisering og at det er alles ejendom jeg tror jeg

befolkning kan godt lide europa men ikke det eu eu vi kender i øjeblikket

politiske elite der desværre har flertallet i øjeblikket som vil den vej danskerne vil hellere mod norden vil hellere mod et fællesskab den vej når man spørger dem det viser enhver undersøgelse derfor

vilje både i den danske befolkning og andre steder til at arbejde tættere sammen med både færøerne og grønland og

at finde praktiske løsninger på de problemer der det er jeg helt overbevist om

at den ordning man har nu fungerer godt så

meget vigtig opgave for mig jeg er ikke imod det men

det pitstop jeg talte om island er nu nu i gang med

på nordøstlandet og de ønsker selvfølgelig ikke at

får en for stor del af kagen her er vi konkurrenter og derfor er det vigtigt

til redegørelsen for det nordiske

tak for de indlæg der har været vi har jo i den redegørelse af naturlige årsager også gjort lidt ud af at fortælle

om det danske formandskab i forbindelse med nordisk ministerråd hvor der løbende gennem hele året er blevet gennemført aktiviteter og fortsat vil blive det frem til årsskiftet på en lang række forskellige

jeg vil gerne understrege at vi har været glade for at kunne inkludere både grønland og færøerne i formandskabet det gælder formandskabsprojekterne og det gælder også på formandskabets

er flere der har været inde på det her med grænsehindringer og

for det danske formandskab

det er centralt at virksomheder og arbejdstagere ikke støder på en masse unødige vanskeligheder når de skal bevæge sig

og danmark har derfor i år sat fokus på at få fjernet grænsehindringer i de nordiske lande det arbejde skrider godt fremad hvilket ikke mindst sker med inddragelse af arbejdsmarkedets parter vi har for eksempel set fremskridt vedrørende muligheden for ret til fravær for pendlere ved møder i politiske forsamlinger og spørgsmålet om erhvervsmæssig rehabilitering synes også

være løst men det tager jo tid når man skal finde løsninger med andre lande

vi skal samtidig passe på at vi ikke utilsigtet skaber nye hindringer ved at de nordiske lande

et spørgsmål om hvorvidt man kunne få en dialog

mellem færøerne og danmark og selvfølgelig kan vi få en dialog

har ikke mulighed for at svare på hvor

det kan vi jo så vende tilbage

det nordiske informationskontor i flensborg af den grund

men man har jo lov tale sammen også selv om man er kommet ned fra talerstolen

at man får etableret et nordens hus i

det gør vi da vi blandt andet ønsker at skabe et stærkt miljø for nordisk kultur og en synlig og udadvendt platform for nordisk råds og nordisk ministerråds internationale interesseområder og

men vi gør det også fordi vi ser en mulighed for at gøre informationskontoret i flensborg til en eksponent for en god nordisk mindretalsmodel der er blevet bevilget

kroner til kontoret i flensborg til afholdelse af netop en konference om nationale mindretal i

kommer så ud over de godt tohundredetusind

men men i forhold til at få dannet et decideret nordisk hus har vi så måttet konstatere at det er et synspunkt som vi står alene med fra dansk side der er nogle lande som er

og der er andre lande som er

man kan måske kalde det lidt uinteresserede

spørgsmålet om de penge det ville koste at lave et

det ville man nok kunne løse hvis viljen var der men

en mere grundlæggende og principiel modstand der er i ministerrådet

nordiske ambassadekompleks der er i berlin som som nordens vindue

skridt i forbindelse med budgettet for to tusind og seksten vi når ikke i mål men vi må jo tage

et for et og se hvor lang tid det så

tage inden vi har fået opbakning fra

færøernes deltagelse

dele arbejdet med færøerne og grønland

formandskabet og vi støtter

selvstyreområdernes ønske om en styrket rolle i nordisk råd og i nordisk ministerråd

så var herre martin

under formandskabet som led i

spøg til side jeg synes det er et godt skridt i forhold til den diskussion vi har haft

enig med ministeren i at det også handler om den mere principielle diskussion om den port der er her imellem det nordiske og det europæiske og den interesse som slesvig viser for det nordiske samarbejde

synes jeg at ministeren har bidraget til at vi kan kvittere for det ved at drible diskussionen om nordens hus i flensborg videre

er den her mulighed og så vil der jo også være mulighed for at søge nogle af de projektmidler der er hvor der også kan være lidt længerevarende projekter som man også vil kunne søge fra kontoret i flensborg og og

hvad det er for et projekt man gerne vil

fungere som en slags bund under

både i arktis men også i

positivt og det vil vi bygge videre på

bærer præg af det faktum at der er konflikter med et af de meget markante lande nemlig rusland på en lang række andre områder derfor har arbejdet i

er for en rolle det skal have set i lyset og det ved jeg at det

intentioner om de lagt op til en uformel drøftelse

hvad er mulighederne hvordan kan vi få østersørådet til

meget positivt hvis østersørådet kunne få mere indhold mere substans

danmark jo var en af initiativtagerne til østersørådet og hvor vi havde en helt særlig placering i de baltiske lande så er det sådan at vi erhvervsmæssigt i øjeblikket ikke har den samme høje placering i de baltiske lande til gengæld

tilsyneladende ikke længere til stede

fra herre holger k nielsen og herre martin

om at vi manglede en baltikumstrategi jeg synes netop at det man har kunnet se har været at vi har benyttet

det nordisk baltiske ministersamarbejde det der kaldes nb8 til at sætte nogle relevante spørgsmål om energisamarbejde og

det ene af de baltiske lande nemlig estland oplevede

de ledende lande til at lægge et internationalt pres på rusland for at få

har gjort i den her sag så jeg forstår ikke de

ville høre svaret i forhold til

og det er et citat at redegørelsen har til formål at orientere om fremgangen i det konkrete arbejde

jo godt være et citat fra redegørelse tre i to tusind og femten men det var faktisk et citat fra redegørelse nummer tre i to tusind og fjorten

så redegørelsen er altså mere tilbageskuende og gående på

for konkrete initiativer der er taget

for nogle initiativer vi har brug for at justere hvad det er vi har brug for at få mere fokus på og hvor det måske

er at tiden er løbet fra nogle af de prioriteter som vi havde arktis er et særlig vigtigt område

kongeriget er en arktisk kyststat med stor indflydelse på udviklingen og også med store interesser rigsfællesskabet arbejder

for det er når vi står sammen

én stemme at vi står stærkest

bidrage til at sætte globalt fokus på arktis og det gør vi i de mange politiske

er at arktis drøftes i så mange forskellige fora

arktisk råd

der er rigtig stor fokus på arktis og det betyder også at vi bliver nødt til

sammen om at skabe de optimale rammer for udvikling i regionen

det gælder om at skabe rammer

de har hjemtaget som en selvstændig opgave men hvor de jo

ambassader verden over til at lave grønlandske handelsfremstød fordi kongerigets ambassader

sørge for at vi har en åben dialog også med rusland for de skal holdes fast på de aftaler de har indgået de skal holdes fast på at de skal have en

rolle at spille i arktis de skal holdes fast på at vi altså har nogle fælles opgaver som skal løses

kan løse opgaven godt nok hvis ikke rusland også er til stede og derfor er det at

jeg har åbnet op for at samarbejde med rusland og

blev taget positivt imod på det møde der var mellem de nordiske og baltiske lande her i københavn i september måned nu er det usa der har formandskabet for arktisk råd og det er vi glade for

vi arbejder tæt sammen med det amerikanske formandskab

der været et stort fokus

forskning i de arktiske områder er jo en gang imellem både dyrt og besværligt og derfor skal vi fortsat styrke samarbejdet på tværs af danske institutioner og inden for rigsfællesskabet for at kunne optimere udnyttelsen af

til fns kommission

lang titel men det er en endnu længere proces

indlevere deres submission til fn

i fns komité

med at vi får at vide at vi i lige omfang har krav på undergrunden og så går vi tilbage til politiske forhandlinger mellem landene også derfor er det væsentligt at vi holder fast i en dialog med rusland for at sikre at vi er klar til

regelsæt der er for sejlads i polarområderne det træder i kraft

at vi kommer rigtig godt af sted netop når vi arbejder sammen

i eus udvikling af en ny arktisk strategi

med med de andre dele af kongeriget vi har en særlig placering her for vi er både

med i eu og derfor har danmark en særlig rolle

at spille aktivt ind på området i forhold til

spørgsmålet om hvorvidt vi kan gøre mere for at arbejde sammen tror jeg altid at vi kan gøre mere at vi kan arbejde sammen jeg synes faktisk at der

fælles rejser med den grønlandske

gjort at vi starter rigtig godt ud i forhold til at arbejde tæt sammen

voldsomt mange ledige stunder til at have en dialog med min færøske

jeg glæder mig til samarbejdet jeg synes jo at der er en klar interesse i at deltage aktivt

andre nordiske lande og faktisk fra andre nordeuropæiske lande om at arbejde sammen med forskellige former for

vi er åbne over for det vi tager hvis det er muligt initiativ til at gennemføre det

flere steder dukker der ambassadestrukturer

hvor vi ikke er alene men vi er sammen primært med nordiske lande

lyset af regeringens finanslovsforslag

er allerede i gang det er en interesse vi har haft fordi vi på den måde kan slanke de

hvordan man har tænkt sig eventuelt at tilpasse strategien fremadrettet det kunne også være interessant at høre nogle kommentarer

det er rigtig vigtigt i internationale forhold og det har vi jo også

salg af sælskind og eu forbuddet

jeg håber selvfølgelig at udenrigsministeren sammen med regeringen i grønland naalakkersuisut vil være med til at lægge pres på

nedsat det her arctic economic council

jo også rigtig interessant at se er for en udvikling der kommer til

og færøernes repræsentanter her i folketinget men også vores samarbejdspartnere på grønland og færøerne

afsat nok ressourcer til eus oplysning det

hvor vi er nødt til i fællesskab at lægge pres på jeg kan desværre love en løsning på det men love at vi fortsat vil arbejde på at eu

grønlands

tankerne om at lave fælles investeringer skabe råderum også for finansiering af investeringer i grønland erhvervsmæssige investeringer

hvad vi kan fra dansk side men også

få ud af en større interesse fra det amerikanske formandskab i arktisk

at spørge hvad ministerens politiske fokus vil være i

være når man kommer kommer med indspark til eus

øjnene at klimaforandringerne kommer til at ske uanset hvad vi måtte håbe at opnå i paris ved cop en og tyve så når vi jo ikke at få bremset udledningerne sådan at der ikke

det giver nogle udfordringer og det giver nogle muligheder

naturbevarelsen og naturressoucer hvordan laver man et samspil

der sker klima og altså naturmæssigt ikke kommer til at forringe de oprindelige folks måder at leve deres liv på og så sidst men ikke mindst hele spørgsmålet om erhvervsudvikling der er jo forskellige forhold på færøerne og i grønland i øjeblikket har har færøerne qua fiskeriet haft nogle rigtig gode

drift

godt mene at både færøerne og grønland kunne ønske sig en bedre udvikling jeg tror at især det som også nogle af

hvis vi bare prioriterer alt så prioriterer vi ingenting

nordisk sammenhæng jeg tænker blandt andet på og jeg tror det er det der har været antydet af nogle af ordførerne at der er en dialogkonference i sønderjylland her om en måneds tid

to mindretal og nogle dansk tyske politikere har inviteret ukrainere på besøg i grænseområdet af to grunde for det første for at vise hvordan vi med ikkemilitære midler har trukket en grænse og for det andet for at vise hvordan man

en fredelig og ordentlig udvikling ved at understøtte mindretallene og ved at understøtte deres muligheder for at

det er meget spændende projekt som danmark kan være vært for i den her sammenhæng og som det er osce folk der har sat i gang

formålet med dialog med med rusland og hvilke tanker har ministeren om

er interessant og jeg mener jo det er et initiativ som vi fra dansk side bør

at leve sammen med en fælles grænse man kan ikke løfte nogen af landene op og placere

lære at leve sammen og vi skal understøtte det i forhold til dialogen med rusland vil jeg gerne advare mod en tendens jeg hørt til at have sådan en overdreven tro på at der er nordisk enighed om alt

altså vi har fra dansk side et dialogønske med rusland sverige har ikke

derfor er det svært at bruge det nordiske samarbejde til noget

bare en påmindelse om at selv om vi er meget glade for

samarbejde og skal fortsætte det

samarbejde for de nordiske lande har også selvstændige prioriteter der gør at vi ikke altid kan bruge det nordiske samarbejde og konsensussøgningen

opmærksom på at hvis der kom nogle russere ville de andre udvandre og så videre og så

opfordre den danske udenrigsminister til at fortsætte et forsøg på dialog med den nødvendige kritiske holdning til

i hvert fald at fremme mulighederne for at se hvor pokker kan vi mødes hvordan kan vi bevare våbenhvilen i ukraine hvordan kan det udvikles

egentlig

ikke til at bøje vores holdninger af ikke til at gemme dem væk men til igennem en samtale og dialog

påvirke andre til at finde en løsning hvor vi selv om vi er uenige finder en vej sammen som gør at vi kommer uden om de hårde konflikter

på ministerniveau det bliver så ikke nødvendigvis udenrigsministrene for jeg dækker mange forskellige ministerområder i forhold til den russiske regering men på et niveau hvor vi også får taget politiske holmgange

får snakket sammen om politiske løsninger på de fælles udfordringer

forhandlinger det er i dag en spændetrøje og for eksempel

sagen omkring fiskebestanden ude i nordatlanten

for eksempel arktisk råd udtaler vi os med én stemme en gang imellem bliver den stemme så udtalt med grønlandsk accent nogle gange med færøsk accent og nogle gange

men det er med én stemme og det er en koordineret udtalelse

grønland og færøerne er de eneste der skal bøje af

for at kunne opnå en enighed men som jeg sagde i starten af min tale her til aften mener jeg vi står stærkest når vi står sammen og taler med én stemme og ja det betyder en gang man skal give køb på sine egne synspunkter for at finde en fælles løsning men det er vilkår for alle tre dele

andre vi finder den i fællesskab for sådan er det når man er én nation ét

ikkelevende ressourcer de to ting gør også at blandt andet eu

at der er gode dialoger og samtaler med eu omkring arktis hvilke konkrete ting snakkes der om udover eus egen

men det vil med tiden blive rigtig interessant når manglen på råvarer begynder at presse priserne op igen når stigningen i verdensøkonomien begynder at presse priserne op igen derfor skal vi naturligvis også finde de klare linjer for hvordan det gøres i forhold til hvad der kommer til at ligge i eus arktispolitik vil jeg faktisk tillade

set i lyset af den fremskredne tid

faktisk

skal gøre sig selv mere parat eller mere attraktiv i forhold til de investeringer der måtte være

tiltrække investeringer

at hele uddannelsesspørgsmålet

områder hvor eu kommer til at spille en meget aktiv rolle og hvor jeg

at eu kan spille en aktiv rolle

jo haft tre redegørelser under ét og derfor har jeg været lidt tolerant

minutterne jeg vil gøre det lidt mere skarpt i næste runde

og beredskabssamarbejde hviler på en lang tradition og drives frem af vores geografiske og kulturelle nærhed og åbenhed og vores fælles værdigrundlag

ikke noget jeg har fundet på det er indledningen til redegørelsen

faktisk står meget meget centralt redegørelsen synes jeg er god på den måde at forstå at den meget klart fortæller

tilbage fra to tusind og ni har været inspiration og jeg tror ikke inspirationskilden er udtømt men den har allerede afstedkommet gode debatter

den værdi der er af samarbejdet er vigtig og at vi har sikkerhedsmæssig bevågenhed i vores nærområde alle ved jo at vi

som vi diskuterede min konklusion på det her er at når jeg kigger ned

indkøb på mange forskellige områder lavet aftaler

fuld af sund fornuft og det bør vi

set bare have mere af derfor vil jeg bare slutte med at sige at jeg synes vi har den lidt unikke situation når det gælder

danmark har præsidentskabet for de nordiske parlamentarikere og vores forsvarsministre har formandskabet for de nordiske forsvarsministre det betyder i realiteten som jeg kan se det at vi har en enestående mulighed for at drible videre i det nordiske samarbejde indgangsvinklen

den her redegørelse rent faktisk er

enestående mulighed for at vi om et år kan have en drøftelse

en redegørelse som er blevet endnu mere konkret

det giver mening skal man naturligvis samarbejde og det giver mening mange steder som det fremgår af redegørelsen

er det blot vigtigt at holde sig for øje at det nordiske samarbejde ikke må fortrænge nato samarbejdet nato samarbejdet har en særlig værdi og betydning for danmarks sikkerhed fordi det omfatter artikel fem forpligtelsen også kaldet musketereden en for alle og alle for en det gør det nordiske samarbejde

men så længe det nordiske samarbejde ikke fortrænger nato samarbejdet er det en fin idé og sund fornuft som man bestemt ikke skal sige nej til og jeg har også bemærket at det netop står i redegørelsen at det er væsentligt at samarbejdet ikke

samarbejdet på beredskabsområdet er der endnu bedre muligheder for samarbejde dansk folkeparti ser meget positivt på det nordiske samarbejde

forsvars og beredskabsområdet og ser det

konflikter og katastrofer internationalt der er fastlagt visioner for udviklingen af samarbejdet både inden for det nordiske forsvarssamarbejde og inden for det nordiske beredskabssamarbejde af militære snitflader kan i flæng nævnes nordisk materielsamarbejde udveksling af studerende på de militære uddannelser styrkelse af det militære samarbejde omkring luftrumsovervågning taktisk lufttransport fokus på militært og civilt arbejdsmiljø kapacitetsopbyggende indsats på forsvarsområdet i østafrika samarbejde mellem hjemmeværnsskoler og etableringen af et sikkert kommunikationssystem imellem de nordiske lande på beredskabsområdet er der en lang tradition for samarbejde i nordisk regi her har arbejdet på en række fælles udviklingsmål frem mod

atten fyldt meget men også indsatsen med forebyggelse af og ikke mindst konsekvenserne af større grænseoverskridende ulykker har fyldt

lad mig blot nævne ebola i vestafrika og jordskælvet i nepal man er nået rigtig langt inden for det nordiske samarbejde men vi glæder os også over et yderligere samarbejde i årene der kommer og det ser vi frem til

grønne gruppe i nordisk råd tilsluttet sig det nordiske

at det anvendes til fredelige formål og at vi ikke afgiver suverænitet det er afgørende for enhedslisten at det

det danske folketing der tager beslutninger når det danske militær anvendes ude i verden også i norden

kan løfte ikke mindst i forhold til overvågning og beredskab i de arktiske områder vi har gjort os nogle tanker om norden i stedet for nato og hvis vi kigger sådan lidt mere ud i fremtiden ser vi meget gerne at det nordiske samarbejde afløser danmarks medlemskab af nato netop fordi det nordiske forsvarssamarbejde virker på grundlag af den stærke styring fra folketingets side vi ser sådan på det

det er folketinget der skal styre det medmindre vi

helt udtrykkeligt og meget konkret har overladt ledelsen til

mon ikke alle er klar over at det rette overnationale organ

og at indsatsen begrænses til fredsskabende og fredsbevarende indsatser

den gode indsats som osce gør på dette område

de sidste år ikke mindst omkring ukraine

selvstændige baltiske lande og med rusland jeg nævnte det før men jeg vil gentage det jeg er ikke nogen tilhænger af putin tværtimod men jeg ser ingen mening i at svare igen på ruslands provokationer med en militær optrapning via fremskudte baser i polen og øget overflyvning med bombefly de nordiske lande skal ikke optrappe og fremme en ny kold krig de nordiske lande har tradition for at kunne spille en positiv rolle når konflikter skal afværges vel at mærke med

midler den nuværende håndtering af rusland har rum

vores udenrigsminister vi skal styrke dialogen med russerne

med kold hjerne og varmt hjerte

søger en dialog med vores modstandere om truende konflikter kan vi være med til at optrappe dem og hvem skal vi ellers forhandle med

arktis byder på mange udfordringer det er vigtigt at vi fokuserer på miljø og natur

en afmilitarisering af arktis arktis skal efter vores mening være atomvåbenfri det skal vi sikre og det skal det nordiske samarbejde være med til at sikre i de samarbejdsfora

akut behov for et stærkt fælles beredskab i search and rescuearbejdet vi er nødt til i de kommende år at flytte penge fra kampfly

offensivt militært isenkram til de her beredskabsopgaver

måske også en stor opgave at overbevise den danske

positiv holdning til selve opgaven

i øjeblikket ikke i stand til at afværge en skibskatastrofe eller en miljøkatastrofe i arktis vi har ikke materiellet og vi har ikke mandskabet til det

opgave vi har som jeg sagde før bedre muligheder end vi i mange år for at udvikle og styrke det

nu har vi så haft en række redegørelser her i dag om det nordiske samarbejde og det er der bestemt grund til at

også være klar over at alt jo ikke

en fin redegørelse der giver et godt blik over hvad det er for nogle samarbejdstraditioner vi har hvad der egentlig foregår i det regi og hvordan man i forskellige konstellationer med forskellige lande samarbejder om forskelligt og når vi drøfter det her og det ikke var med i de øvrige redegørelser er

beredskab altså ikke er under nordisk råd men er et

sikker kommunikation mellem landene i det nordiske område veteranområdet spørgsmål om at opdatere hinanden ved deltagelse i internationale operationer hjemmeværnet

særlig samarbejdsrelation i de nordiske lande måske også fordi vi egentlig har et stærkt værdifællesskab i de nordiske lande beredskabet som

det virkelig være en styrke

god grund til

at udbygge og bearbejde det nordiske samarbejde i en række

have formandskabet i seksten

at danmark lever op til de forpligtelser der er i at have et sådant ansvar for at udvikle samarbejdet på de områder som er nævnt i den her redegørelse og som der heldigvis er god tradition for at dyrke men som bestemt kan udnyttes bedre i et samarbejde på de her

vi har et værdifællesskab der er ret nemt at bygge på i de her samarbejdsrelationer så tak til ministeren for redegørelsen som

vi står stærkest når vi står stærkt internationalt og får støtte af andre

vil gøre det meget kort og sige i en håbefuld og lovende beretning og så glæder vi os til at se hvad man sætter fokus på i

er nogen der undervurderer hvor voldsomt det egentlig er at involvere sig i arktis på den ene eller den

tænke at det beredskab der skal til for at kontrollere dele af det er større end noget man næsten

sig i dansk regi så også der er det

ramme for hvad det er der skal bruges og

rigtig god tråd med intentionerne fra stoltenbergrapporten

ligesom inden for det nordiske samarbejde

robust samfund der kan forebygge og håndtere ulykker og katastrofer vi bør derfor nytænke forsvarets opgaveløsning og den grønlandske befolkning bør

et enigt landsting inatsisartut bakker op om etablering af et frivilligt beredskab etablering af et frivilligt beredskab vil kunne ske efter erfaringer fra det islandske ice sar hvor det frivillige beredskab kunne stå for observation måling og redning til havs og til lands vi ved at der i dag er én

hændelse per tredje dag gennemsnitligt i grønland og det

mange i grønland har båd og har udstyr som er oplagt i forhold til redningssituationer ligesom beboerne i for eksempel diskobugten ved illulissat kender diskobugtens natur vejrforhold og geografi

særlig i områder med mange

med et organiseret frivilligt beredskab vil vi kunne opnå nogle bedre resultater end vi gør i dag

tilfældige frivillige for tiden er man i gang med at arbejde på det største arktiske sportevent arctic winter

fem hundrede frivillige og hvor man med tre tusind fem hundrede deltagere fra hele arktis

at vi hjælper hinanden i fællesskab kunne man bygge på de erfaringer som man har fra arctic winter

i forhold til at opbygge en frivillighedskultur på tværs af generationer

jeg er glad for at den tidligere regering har intensiveret indsatsen i forhold til at rekruttere unge grønlændere forsvaret har lavet

positivt og det håber jeg man vil bygge videre på ligesom jeg også

at man gør alvor af sine overvejelser om at etablere en militær grunduddannelse i grønland jeg er sikker på at der er erfaringer både i norge sverige finland og island i forhold til et beredskab i norden og arktis erfaringer som jeg synes vi bør drage nytte af i grønland meget gerne i tæt samarbejde med de andre nordiske lande den stigende interesse

kræver nye overvejelser om hvordan vi sikrer og beskytter vores områder øget krydstogtsejlads i forbindelse med turisme og aktiviteter som følge af øgede aktiviteter i råstofindustrien vil i de kommende år lægge et ekstra pres

beredskabet behovet for at kunne benytte kampfly i arktis i forhold til suverænitetshåndhævelse stiller krav til kampfly som kan operere i arktis det stiller krav om at vi har de tilstrækkelige lufthavnsbaner

vi har muligheden for for eksempel at lufttanke

erfaringer fra det nylig afholdte arctic response som var en en træningsøvelse på tværs af forskellige offentlige myndigheder gav arktisk kommando grønlands politi og en lang række offentlige myndigheder muligheder for at træne forsvarsopgaver i arktiske egne der er behov for at man intensiverer den træning

sikrer at der er det rette udstyr

dette og mange andre nye tendenser skal vi forholde os til i forhold til den strategiske planlægning af forsvarets opgaver en stigning i aktiviteter inden for turisme forskning og efterforskning medfører at der allerede nu er behov for at revidere om der er afsat ressourcer nok til forsvarets fremadrettede opgaveløsning i grønland jeg ser frem til at der kommer en ny forligsaftale på forsvarsområdet

det vil uden tvivl også være forhandlinger som omhandler forsvarets tilstedeværelse i den arktiske region herunder grønland hvorfor jeg også forventer at grønlandske partier repræsenteret i folketinget bliver inviteret med til de forhandlinger jeg ser ligeledes frem til at regeringen fremlægger den nye analyse af forsvarets opgaver i arktis her til årsskiftet

beredskabsområdet det er nogle vigtige områder og det er jo områder som vi kan udvikle yderligere der hvor vi kan blive enige

ikke sådan at alle de initiativer som iværksættes i

andre internationale samarbejder der er projekter som

og så bliver de stoppet og sådan skal det

det der dog er kendetegnende er at det nordiske samarbejde samlet set er i en positiv udvikling

beredskabsområdet vi fem lande har som bekendt udviklet vores forsvars og sikkerhedspolitik noget forskelligt for eksempel med forskellige tilhørsforhold i forhold til både nato og eu men i det store billede

alle i retning af et tættere samarbejde og fælles udfordringer i den nordiske region gør simpelt hen samarbejdet tættere og her tænker jeg naturligvis særlig på ruslands handlinger og udtalelser i

er der ikke et formaliseret samarbejde inden for nordisk råds regi hvis jeg lige skal berøre det generelle samarbejde med nordisk

forsvars eller beredskabsområdet men der er opbygget en god tradition for at det siddende nordefco formandskab i år er det sverige på forsvarsområdet giver en mundtlig redegørelse om det nordiske

og det vil også ske her i næste uge

i reykjavik når man ser på

tvivl om at nordefco samarbejdet står som lidt af en regional rollemodel for andre lande i europa mange lande uden for norden bider for eksempel mærke i at vi kan samarbejde tæt på trods af

tilknytningsforhold til eu og nato og vi samarbejder på en pragmatisk og ubureaukratisk måde uden at vi har store og dyre overbygninger og

sikkerhedspolitiske udvikling i vores nærområde de fælles udfordringer har vist at de nordiske lande formår at rykke tættere sammen for at finde fælles løsninger og sende fælles politiske budskaber for eksempel i forhold til sikkerhedssituationen i nærområdet og

og de baltiske lande og som også

jo vigtigt at få sagt med det samme at danmarks sikkerhed

kan støtte forslaget

taletiderne under spørgetimen der foreslås således en mindre justering af taletiderne under det største partis anden runde denne justering vil betyde at spørgetimens varighed vil være fem og halvfjerds minutter

folketingets forretningsorden fremgår det desuden at spørgetimen med statsministeren ikke må vare længere end en klokketime og denne bestemmelse foreslås ophævet i venstre mener vi at de overvejelser der er gjort omkring spørgetimen med statsministeren er ganske fornuftige og derfor støtter vi naturligvis beslutningsforslaget vi tilslutter os desuden forslaget om at foretage en evaluering af spørgetimen ved udgangen af folketingsåret

så måske burde vi have diskuteret det på et

at vi diskuterer om det må tage en klokketime mere eller mindre

været mange spørgsmål til statsministeren

ny statsminister ændrer på det det

afklaret om der ønskes udvalgsbehandling når alle var så positive eller om det kan gå direkte til anden behandling